at vi i den grad underbeskatter hele den finansielle sektor når vi beder almindelige mennesker om at betale en ret stor del af deres lønindkomst

og når vi har skat på en masse andre ting men hele det her område er altså undtaget

i bruxelles for netop at diskutere hvordan man kommer videre ad den her vej frankrig har taget førertrøjen på

der kommer til at ske noget videre ad den her vej og derfor er

ind i regeringskontorerne

kunne måske godt sige at nogle af hele verdensøkonomien finanssystemet altså også bidrager bare en lillebitte smule

til den danske statskasse om året det synes jeg altså godt vi kan kræve det er ikke

den grad bakker op om det det ser jo lysere ud i hvert fald

er der nogen der ønsker at udtale sig

er stabil og at man kan regne med med rammevilkårene når man skal i banken og når man skal planlægge sin bedrift i det lys synes vi det er ganske kritisabelt at regeringen haster nærmest ethvert lovforslag som vedrører fødevare og landbrugspakken igennem folketinget det er uhensigtsmæssigt og det er kritisabelt at

udvalget får så kort tid til at behandle et lovforslag jeg synes der er fornuftige perspektiver i måden at regulere på i lovforslaget vi kan også

skal så på vegne af radikale venstre og

opfordre til at vi får mulighed for af

forhandlingen er åbnet og det er først

en socialdemokratisk ledet regering var ønsket blandt andet at digitalisere og automatisere syge og barselsdagpenge via indkomstregistret det gjorde vi

at gøre det nemmere for kommunerne og virksomhederne at administrere når de skal anmelde fravær og anmode om refusion samtidig giver det også en langt bedre mulighed for at kontrollere mod fejl og misbrug digitaliseringen

på sygedagpengeområdet startede op i januar to tusind og femten

så barselsdelen vi skal have med som jeg ser det ændrer man ikke meget på

som kan opnå ret til barselsdagpenge men en anelse på beskæftigelseskravet der er dog meget få lønmodtagere

derfor er der ikke økonomi i dette ud over de cirka to million

også gerne skulle forenkle systemet og som jeg lige vil nævne et par stykker af

mere fleksibel for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende idet det foreslås at de ti dage

ikke behøver at blive afholdt i en sammenhængende periode dog senest inden fjorten uger det vil sige at man fremover kan samle dagene i nogle uger og hoppe andre uger over dette kunne betyde en mere fleksibel mulighed som vil kunne gavne rigtig mange i dag skal man søge om fornyet barselsorlov efter afholdt ferie hvis man vil holde ferie i sin barselsperiode det kræver tid og ressourcer for lønmodtagerne og arbejdsgiverne det bliver sådan

søge igen efter den afholdte ferie

igen en forenkling som vil komme mange til gode hvis arbejdsgiverne i dag glemmer at indberette fravær på grund af barsel og en lønmodtager ikke har vidst noget om det vil lønmodtageren efter otte uger miste retten til barselsdagpenge

de her lovændringer sikrer man en dispensationsmulighed til udbetaling danmark så lønmodtageren kan få sine barselspenge og dermed øges den enkeltes retssikkerhed så med dette lovforslag sikrer vi

lettelser for landets virksomheder for lønmodtagerne og udbetaling danmark

det undrer mig lidt at ordføreren ikke er mere kritisk over for det jeg synes det er en glidebane i forvejen har man jo jo gennem tidligere lovgivning strammet beskæftigelseskravet til sygedagpengemodtagere og jeg jeg frygter da at

kan danne grundlag for yderligere stramninger senere hen på andre områder og da der overhovedet ikke angives nogen saglig begrundelse

ordføreren støtter det der er flere andre forringelser i det jeg vil nævne en enkelt som jeg også gerne vil

at forholde sig til og som han ikke nævnte og det er jo at perioder med arbejdskonflikt ikke længere skal tælle med til beskæftigelseskravet

kommer til at ændre sig en anelse nogle af de ting der

jo kan være en fordel er at man sådan set

fremover kan have en mindre afbrydelse i tilknytningen til arbejdsmarkedet det kan man ikke med den nuværende regel

det kunne man ikke før så jeg er er sådan set meget meget enig med finn

noget der går den rigtige vej men alt andet lige synes jeg

at skærpe det her beskæftigelseskrav er jeg tror at det er lo eller

forbedringerne nævnte jeg ikke nej ikke i en kort bemærkning

det gjorde ordføreren så det behøvede jeg ikke men jeg fik ikke noget svar på det her med

arbejdskonflikt ikke længere tæller med til beskæftigelseskravet

og socialdemokratiet det er også derfor at vi

i lidt flere forlig end enhedslisten

det er de valg man tager men jeg mener rent faktisk at det her er en forenkling og det

vil gøre det meget meget nemmere for en del

lønmodtagere og en del virksomheder

at gøre og jeg er overbevist om at det her

rigtig godt forslag som forenkler systemet

det vi har i forvejen og det synes jeg også jeg har sagt

er en forbedring med digitalisering og bedre indberetning og forenkling af systemerne og

derfor synes vi også i dansk folkeparti at det er et udmærket forslag som som vi kan støtte

at se på det i udvalgsarbejdet og få ministeren til at svare på

problemstillingen er altså vi kan have forskellige holdninger til det og

forbedring at der så kan være lidt i det som andre synes er en ulempe

sige nej til de forbedringer der er og der foretrækker vi

gerne vil have en tilknytning til det her system

høringssvarene blandt andet fra lo der siger at den stramning af beskæftigelseskravet der ligger i det her kan medføre at man skal helt op på fem kalendermåneders arbejde for at opnå ret til dagpenge frem for det nuværende system hvor det altså er tretten uger det er da en stramning der vil noget

prøve at få ændret lovforslaget på det her punkt hvis det nu viser sig

kalde mig mads hvis de ikke har været inddraget forud for fremsættelsen af lovforslaget havde stillet de her spørgsmål det kunne man jo have gjort bare ved at læse høringssvarene så jeg vil opfordre ordføreren til når vi er færdige her i salen

svar fra lo og så lige tænke over om der måske ikke er noget vi skal se

vi selvfølgelig om ikke fordelene er så store at vi kan leve med

forringelserne går ud på det var også det jeg kunne forstå på

det har enhedslisten ikke man siger partout nej

der er en lille forringelse

opgaver digitaliseres og afbureaukratiseres forslaget forbedrer i øvrigt mulighederne for at opdage fejl og misbrug og så kan jeg tilslutte mig

fine gennemgang af lovforslaget

det digitaliseringen der får lov til at bestemme forstået på den måde at skulle der være nogle hjørner eller knaster

forringelsen i forhold til et skærpet beskæftigelseskrav der udvides fra de nuværende tretten uger

hundrede og tyve arbejdstimer bliver nu til fire afsluttede kalendermåneder med en hundrede og tres arbejdstimer plus krav om beskæftigelse dagen før eller på selve dagen

skal da have verificeret om lo har ret

kan det medføre at man skal helt op på fem måneders

for at opnå ret til

kan slet ikke finde nogen begrundelse for det

det betyder jo at der er nogle mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

mennesker tættere til arbejdsmarkedet så det er da en helt afgørende forringelse så kan man komme og sige at det

det ved man faktisk ikke noget om man vurderer at det er meget få men

mange det rammer men selv om det så kun var få hvorfor skal

som jeg ser det har det ikke noget med digitaliseringen at gøre så sker der faktisk også en forringelse i beregningen af barselsdagpengene man ændrer beregningsgrundlaget fra

den gennemsnitlige løn i fire måneder før barslen og det kan medføre at nogle

hvorfor gør man det det tror jeg sker i digitaliseringen hellige navn men

udligningen er også et problem der sker nemlig det samme man ændrer udligningen fra at tage udgangspunkt i den aktuelle udbetalte løn

udgangspunkt i lønnen forud for barslen som der er beregnet

så er der digitaliseringen af beregningen af beskæftigelseskravet og beregningen af

det hele bliver baseret på oplysninger fra indkomstregisteret det er jo det det hele bygger på det er jo grundlaget for al den her digitalisering at det skal kunne klares via indkomstregisteret problemet er at der er mange ting som det indkomstregister ikke

dermed er der mange muligheder for fejlkilder det erkender man jo faktisk i lovforslaget men så løser man det på den måde at man laver en betragtelig udvidelse af bemyndigelsen til ministeren

fastsætte metoderne og reglerne i alle de situationer hvor det ikke lige passer ind

det er da sådan retssikkerhedsmæssigt en betænkelig vej at gå

nævnt spørgsmålet om at perioder med arbejdskonflikt

der er nogle forbedringer i det her forslag og de er blevet nævnt af tidligere ordførere det er spørgsmålet om en mere fleksibel placering af de to ugers fædreorlov som jo bestemt er værd at hæfte sig ved det er også muligheden for at man lettere kan søge om at få dispensation fra otte ugersfristerne og det skal da anerkendes at der følger sådan nogle forbedringer med i kølvandet på en digitalisering

de samme mennesker der bliver omfattet af noget lovgivning

kan man godt diskutere en afvejning af de ting men det er jo ikke sådan det er i det her

fuldstændig vilkårligt hvem der kan blive ramt af det og det er notorisk at der er nogle der vil blive udsat for nogle forringelser på et for enhedslisten vigtigt område der især handler om menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet så det er rigtigt forstået vi kan stemme for det medmindre disse ting bliver luget ud men det kan jeg se bliver svært

som tidligere ordførere har været inde på og meningen med ændringen er at samme personkreds kan modtage de nævnte ydelser og ændringerne har dermed primært administrativ karakter liberal alliance er positive over for de administrative lempelser som automatiseringen og regelforenklingerne betyder

skulle ske automatisk og digitalt med indførelsen af et nyt beregningsgrundlag

et beskæftigelseskrav der kan opgøres via indkomstregistret

lettelse både for udbetaling danmark og for arbejdsgiverne

nogle af de andre regelforenklinger der er i lovforslaget

at søge barselsdagpenge hen over ferieperioder vi er også rigtig glade for at det gøres muligt for borgere i beskæftigelse at opdele den fjorten dages fædre og mødreorlov i flere perioder

at familien får større fleksibilitet i forhold til barsel og at der etableres en klageadgang i sygedagpengeloven så en person kan klage til ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg over visse afgørelser truffet af udbetaling danmark om sygedagpengeforsikring

at tilpasningen af reglerne om opgørelse af

af barselsdagpengetimesatsen for lønmodtagere vil have ubetydelige økonomiske konsekvenser hvor alene få lønmodtagere vil kunne blive stillet anderledes end i dag

ministeriet angiver dog ikke et estimat for hvor mange lønmodtagere der forventes at blive stillet dårligere som følge af ændringen

det kan godt være at beskæftigelsesministeriet siger at det vil have ubetydelige økonomiske konsekvenser for lønmodtagerne men hvis vi tager den enkelte lønmodtager frygter vi at det måske godt kan have rigtig betydelige konsekvenser

og det skal

i høringssvarene forudser forhandlingsfællesskabet at et antal lønmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet vil miste retten til barselsdagpenge som følge af ændringerne

og akademikerne i deres høringssvar at en digitalisering af lovgivningen ikke bør føre til en forringet retsstilling for borgerne

og ganske rigtigt som herre finn sørensen også har har

lo mener at skærpelsen af beskæftigelseskravet risikerer at ramme personer på kanten af arbejdsmarkedet på et tidspunkt i deres liv hvor de er

hvor mange mennesker der bliver ramt og hvordan de bliver ramt

fleksibilitet i forhold til afholdelse af fædreorlov

at lovforslaget er blevet glimrende gennemgået

tidligere ordførere og der er sådan set også stillet

er omfattet af nogle af de mindre

der er tale om jeg synes det er helt relevant at vi får svar

trækker i den anden retning og jeg synes da at man især skal bemærke at

lo skriver

er bekymrede for ændringen i beskæftigelseskravet for med lovforslaget øges kravet til antallet af timer fra

hundrede og tres timer i beskæftigelse over de seneste fire måneder forud for

været i beskæftigelse i op til fem kalendermåneder for at kunne opnå ret til dagpenge frem for blot tretten uger efter de gældende regler skærpelsen af beskæftigelseskravet risikerer at ramme personer på kanten af arbejdsmarkedet på et tidspunkt i deres liv hvor de er allermest sårbare

skriver akademikerne finder det derfor stærkt bekymrende når det af lovbemærkningerne fremgår at det er målsætningen med digitaliseringen at

der indføres en generel rettighedsgaranti sådan at borgerne opretholder den hidtidige retsstilling i tilfælde hvor digitaliseringen ellers ville have stillet dem ringere end

det er cfus principielle holdning at digitaliseringen af lovgivningen ikke må føre til en forringet retsstilling for borgerne alene som følge af digitaliseringen så vi vil nøje følge hvordan det går

de indsigelser som de organisationer der faktisk organiserer

blive berørt af den her lovgivning kommer inden vi tager endegyldigt stilling til

hvor det blev aftalt at digitalisere først udbetalingen af sygedagpenge og dernæst udbetalingen af barselsdagpenge forslaget er i overensstemmelse med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi som blandt andet indebærer at oplysninger i indkomstregisteret i større omfang skal anvendes i

og kontrol jeg er glad for at vi nu får digitaliseret udbetalingen af barselsdagpenge da digitaliseringen vil betyde at arbejdsgivernes administrative byrder reduceres når de skal anmelde en lønmodtagers fravær og anmode om refusion

lovforslaget indeholder herudover forslag til regelforenklinger som

samt forslag som indfører mere smidige barselsregler for borgerne blandt andet gøres fædreorloven mere fleksibel ved at kravet om at fædreorloven skal afholdes i én sammenhængende periode fjernes endelig indeholder lovforslaget en bemyndigelsesbestemmelse i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne udbetaling danmark

så der kan foretages de nødvendige rent tekniske tilpasninger af refusionsreglerne i forbindelse med ændring af arbejdsløshedsdagpengesystemet til et månedsbaseret system

finn sørensen under udvalgsbehandlingen dog vil jeg allerede nu sige at finn

har læst alle høringssvarene det er generelt en god regel men jeg tror også

har læst det høringsnotat der er lavet i forbindelse med de høringssvar

er afgivet og jeg medgiver at der

i høringsnotatet som kan præciseres og

yderligere uddybning og det vil jeg selvfølgelig bestræbe mig på

jeg bare nævne én ting som finn sørensen nævner i forhold til arbejdskonflikt

det der står i høringsnotatet som det fremgår af lovteksten ses der bort fra perioder hvori lønmodtageren har været omfattet af en arbejdskonflikt så i bund og grund er det ikke at stille

personerne ringere men det er en

om man så må sige mere teknisk ændring men det vil jeg meget gerne gå ind i en yderligere præcisering af

er fem måneder eller hvad det er så sker der en skærpelse af beskæftigelseskravet og det medgiver man jo også

begrundelsen for det

for at sikre at man gør det på den mest hensigtsmæssige måde og så kan man ikke lave et fuldstændig millimeterretfærdigt system og det er så

og nogle der bliver stillet lidt bedre

der nogenlunde ligner det her til dem der var langt væk fra arbejdsmarkedet

forslag som ligner det her noget det nåede dog aldrig igennem lovbehandlingen da det blev overhalet af et folketingsvalg

som vi behandler i dag giver netop de her mennesker som er langtidsledige og står langt væk fra arbejdsmarkedet en ekstra gulerod hvis de kommer i arbejde jobpræmien beregnes som ti procent af arbejdsindkomsten fra ustøttet beskæftigelse dog maksimalt to

per måned jobpræmien er skattefri og påvirker ikke andre

hvorved en person i alt kan modtage op

kroner i jobpræmie jeg vil ikke her nævne alle de grupper af personer som kan få jobpræmie men sige at man i uge otte og fyrre i to tusind og seksten skal have haft et langvarigt sammenhængende forløb svarende til syv og fyrre uger ud af to og

med modtagelse af de forsørgelsesydelser som står i lovforslaget for forsikrede ledige gælder dog anderledes regler som godt kan undre os lidt her er det en og halvfjerds uger ud af de seneste otte og halvfjerds uger altså en noget længere periode virker det her får det folk i gang

også velkommen at man evaluerer

spændt på at se hvilke grupper det virker bedst på er det kontanthjælpsmodtageren som er længst væk fra arbejdsmarkedet

selvstændig eller er det de forsikrede ledige hvem virker det mest på det synes jeg er ret interessant vi synes det er rigtig godt at se at en meget meget liberal regering også bruger gulerodsmetoden og ikke kun pisken for at få folk i gang

det synes jeg klæder regeringen

lovforslag som en forbedring og en mulighed for

af de grunde jeg har nævnt er vi sådan set

til selve finansieringen regeringen vil finde pengene to steder de vil finde dem på udfasning af den statslige byfornyelsesramme og de vil finde dem på udisponerede midler fra kvælstofreserven vi er især meget meget bekymret i

byfornyelsen vi er simpelt hen i tvivl om

hvilke konsekvenser det

der hvor der virkelig er brug for det i landdistriktsområderne

spørgsmål der bekymrer os i forhold til finansieringen og hvad mener kommunerne egentlig om det har kommunerne sagt

den her pulje eller hvad det er sådan nogle ting der bekymrer os

derfor kan vi som socialdemokrater i dag ikke sige endeligt ja eller nej

efter at vi har fået svar på nogle af de spørgsmål vi vil stille i løbet af udvalgsbehandlingen og de spørgsmål vi vil stille drejer sig

det er der skal være med til at betale det her så selve

med enhedslisten men finansieringen bekymrer os og det er den vi er nødt til at spørge ind til og derfor kan vi ikke endeligt sige om vi er for eller imod eller

jo naturligvis ikke svare på herre hans andersens spørgsmål

det her men bekymrede for finansieringen og derfor ved jeg ikke om det ender med at vi stemmer gult grønt eller rødt eller hvad vi gør det er jeg nødt til først at tage stilling

at herre hans andersen har rimelig meget respekt for at vi er nødt til at

finansieringen så jeg tror ikke jeg kan se at herre hans andersen smiler

del uafklarede

berettiget til den og så så er det bygget op på bopælspligten betyder det at

har været forud eller er det bare at man har bopæl måske en uge eller en dag i uge otte og fyrre og

efter og selv om der så kommer en anden indberetning hvor man har en lavere indkomst er den første man beregner efter

vi er meget usikre

det kan være at der kommer et svar som gør at vi ikke er helt vilde med med

arbejdsindkomst og det vil sige at alle dem der har nogle småjob der får en indtægt

et andet spørgsmål som vi skal have afklaret her her med de målgrupper og det er jo

at loven træder i kraft den første april betyder det at man ikke kan komme i

med jobpræmie hvis man har fået et

arbejde her i februar og marts måned

kunnet læse mig til det men det kan være at ministeren kan forklare

det har også lidt betydning

selv om man har fået et job her

af reglen hvis man har opfyldt betingelserne i uge otte og fyrre og uge syv og fyrre for en anden

det er ikke dem jeg lytter allermest

ude på arbejdsmarkedet de har bare dannet sig indtrykkene

synes vi at det er et udmærket lovforslag og jeg synes også at det er fornuftigt som herre leif lahn jensen siger

finansiering med byfornyelse det er et andet ministerium så

har fundet det er en regeringen har fundet så det er helt fint at få

ikke engang sikkert at beskæftigelsesministeren kan svare på

fornuftigt spørgsmål men jeg må henvise til at

ikke umiddelbart svare på hvilke konsekvenser

deres virksomhed er det nede i rumænien hvor de så skal redegøre for hvad de har tjent dernede og hvordan og hvorledes med kontrol af det det er lidt uafklaret og det skal

som helhed i store træk

hvis der er et af de mindre punkter hvor vi synes det er helt

så tager vi selvfølgelig en snak med ministeren om

en del af det arbejdende fællesskab med jobpræmien belønner vi de langtidsledige der kommer i arbejde med en skattefri pengegevinst formålet med at indføre jobpræmien er at give en ekstra håndsrækning til langtidsledige som kan have brug for et ekstra skub til at komme i beskæftigelse over en periode på halv år kan de langtidsledige der kommer i arbejde opnå en ekstra gevinst på ti procent af arbejdsindkomsten dog maksimalt

hundrede kroner om måneden den skattefrie belønning giver de langtidsledige et stærkt incitament

i arbejde det er med til at sikre at det altid

kan betale sig at arbejde og med til at sikre at endnu flere bliver en del af det arbejdende fællesskab siden vi gennemførte to hundrede og fem og tyve timersreglen har mere end en tusind en hundrede personer taget småjob ved siden af kontanthjælpen det er positivt det viser at økonomiske incitamenter virker samspillet mellem to hundrede og fem og tyve timersreglen og den midlertidige jobpræmieordning

få flest muligt langtidsledige hurtigere i beskæftigelse en person der i uge otte og fyrre i to tusind og seksten

offentlig forsørgelse i syv og fyrre ud af de seneste to og halvtreds uger

det er altså mange penge og det kan bestemt gøre en forskel ude i den enkelte familie forsøgsordningen henvender sig til en målgruppe på cirka

og fireogtredstusind langtidsledige der er haft en års sammenhængende forløb i ydelsessystemet vi vil som sagt med jobpræmien øge udbuddet af arbejdskraft sikre at flere mennesker kommer i arbejde det glæder venstre sig over og vi ser frem til også at evaluere dette forslag når perioden er gennemført

marts to tusind og nitten som sagt

beskæftigelsesområdet til de mennesker som

alt for lang tid og været og været ledige

det er set før rundtomkring i verden

forskningen har faktisk peget på at pengemæssige belønninger har positive effekter på beskæftigelsen det er også væsentligt at jobpræmien ses i sammenhængen

først jobreform i og senere

opfølgningen der skal sikre at det i højere grad kan betale sig at arbejde og sikre at vi får sat skatten ned

at det i højere grad kan betale sig at arbejde og det vil føre til at flere bliver en

af det arbejdende fællesskab

eller gjorde man ikke så også af hensyn til mig selv der om lidt skal op og forklare at jeg også har problemer med finansieringen

stiller sig tvivlende eller måske ender med ikke at stemme for et lovforslag fordi der er en forkert finansiering i

derfor har vi også finansieret det forslag der ligger her i dag

jo så også åbenlyst hos hos enhedslisten men man må jo gøre op er vigtigst alt handler jo om prioritering og

nok undre mig lidt hvis enhedslisten også

stemme rødt til et tiltag der skal hjælpe flere mennesker i arbejde

det var ordføreren selv der var ordfører på det dengang og den ene af begrundelserne var at man

finansieringen skulle findes af regeringen og enhedslisten

man bange for at det var en forkert finansiering der kom ud af det så er der ikke noget der ligesom er gået galt i historikken dér nu er det pludselig et problem hvis man bruger finansieringen men da ordføreren selv brugte det som argument for at stemme imod

her lægges der et forslag frem til finansiering og så kan partierne jo åbenlyst forholde sig til om de synes at midler fra byfornyelse kan være med til at finansiere

en jobpræmie og jeg synes så det sidste altså det kan man godt prioritere og det må

partierne jo så forholde sig til jeg håber på der bliver stor opbakning

så det ville være fuldstændig dybt underligt hvis vi ser venstre begynde

pege fingre af socialdemokratiet hvis vi ikke går ind for den her finansiering

her står over for at skulle implementere

jo forholde sig til om man synes at byfornyelse og investering i byfornyelse er

at kunne hjælpe mennesker som har været ledige i lang tid ud på arbejdsmarkedet det er jo bare et spørgsmål om prioritering det var det jo også i to tusind og fjorten

hvor vi i øvrigt diskuterede andre former for jobpræmie jeg spørger så bare her i 2017 vil socialdemokratiet være med til at investere i de ledige

jo baggrunden for at vi sagde nej her ligger der helt åbent to forslag til finansiering og jeg skal bare være klar over om

eller foretrækker at hjælpe flere ledige i gang og jeg foretrækker

penge mellem hænderne er jo hvad disse mennesker kan få hvis de er så heldige at få et job i den to årige prøveperiode hvor den her jobpræmie gælder men det er så også den eneste grund der er til at være positiv over for det her lovforslag hvad vi jo så er i udgangspunktet vi tror ikke på at det har nogen målbar beskæftigelseseffekt det tror regeringen åbenbart heller ikke selv på for så

et bud på hvor mange man forventer at få i arbejde som følge af det her eller også er det fordi regeringen erkender at det vil være umuligt at måle jobeffekten af den simple grund at man jo ikke kan vide om de pågældende der kommer i arbejde

var kommet i arbejde under alle omstændigheder problemet er jo ikke at de ledige mangler økonomiske incitamenter til at tage et job og det er hele præmissen

på hks mindsteløn der er endog en meget stor økonomisk gevinst på mange tusinde kroner om måneden

enlige og forsørgere det er rigtigt at for nogle få dagpengemodtagere

kan der være en meget lille og i nogle tilfælde slet ingen økonomisk gevinst ved at komme i arbejde af den simple grund at mindstelønnen i mange fag er for lav og ligger alt for tæt på dagpengesatsen men det interessante er jo at de fleste i denne gruppe arbejder alligevel på grund af de andre fordele der er ved at have et job nej problemet er at der mangler arbejdspladser hvilket jo kan ses af den kedelige kendsgerning at næsten tohundredetusind mennesker forgæves søger job det er det reelle ledighedstal i danmark problemet er at siden krisen slog igennem

har vi haft skiftende regeringer som har været enige om at holde foden solidt plantet på bremsen og oven i købet øget arbejdsløsheden ved at fjerne tredivetusind stillinger i den offentlige sektor hovedsagelig i velfærdssektoren i stedet for at investere i at løse alle de opgaver der mangler at blive løst mere alment boligbyggeri mere kollektiv trafik flere ansatte i velfærdssektoren mere vedvarende energi vedligeholdelse af de offentlige anlæg især ude i kommunerne desværre er der heller ikke blevet investeret i den fornødne opkvalificering uddannelse og håndholdt hjælp til de mange tusinde som arbejdsmarkedet ikke er interesseret i fordi de ikke har de fornødne kvalifikationer eller ikke kan arbejde

hundrede og tyve procent de har i stedet fået forringet deres vilkår gennem forringelser af dagpenge efterløn fleksjob revalidering og kontanthjælp hvad selve lovforslaget angår

har det givet anledning til meget kritik og mange spørgsmål som man kan se af høringssvarene

nogle af de vigtigste kritikpunkter og spørgsmål der er

hvorfor diskrimineres dagpengemodtagere det bliver jo sværere for dem at opnå jobpræmien end for modtagere af andre overførselsindkomster hvorfor diskrimineres folk der har nået pensionsalderen men som ellers opfylder kravene til at modtage jobpræmien der vil blive mange flere klagesager i ankestyrelsen som vil kræve flere ansatte hvorfor bruger man otte hundrede million

man ikke kender virkningen af oven i købet

forsøg på det her område er blevet færdigevalueret spørgsmålet

af ordningen er vildt omfattende og kompliceret fordi den placeres i udbetaling danmark det halter med retssikkerheden der er fare for at folk snydes for præmien uden at opdage det udveksling af personoplysninger uden at borgerne orienteres manglende partshøring og manglende klagemuligheder det er nogle af de kritikpunkter der er nævnt i høringssvarene derudover har jeg selv et par yderligere spørgsmål

der ingen jobpræmie til modtagere af integrationsydelse er det fordi regeringen ikke mener at de er rigtige danskere undskyld man er jo næsten nødt til at spørge til det eller er det fordi man ikke mener de har brug for et økonomisk incitament hvad med personer ansat i seniorjob hvorfor må de ikke få en jobpræmie de er jo ansat i et fuldstændig ordinært job på overenskomstmæssige vilkår er det bare et led i regeringens almindelige bestræbelser på

lægge seniorjobordningen på is

før vi tager endelig stilling til lovforslaget det samme gælder finansieringen hvor det efter fremsættelsen af lovforslaget op for regeringen at man lige havde glemt at det også skal finansieres her skal jeg bare sige

acceptere den foreslåede finansiering som betyder at der bliver færre penge til byfornyelse og bekæmpelse af

vores alternative forslag til finansiering vil være at vi skaffer pengene ved at udskyde lettelsen af selskabsskatten med et tilsvarende

om måneden i op til atten måneder

hvis man kommer i arbejde

at sikre at flest muligt tager del i arbejdsfællesskabet i danmark vi mener det er det bedste for den enkelte og vi mener det er det bedste for samfundet

set indikatorer på at det her kan være et godt håndtag kora lavede jo i to tusind og femten et litteraturstudie af virkningerne af forskellige beskæftigelsesmæssige initiativer

til langtidsledige var konklusionerne at der er stærk evidens for at ordninger med kontante bonus eller præmieudbetalinger i en kort eller mellemlang periode

positive effekter på beskæftigelsen

nedbryder barriererne mellem langtidsledige og arbejdsmarkedet så mange kan blive hængende selv når jobpræmien udløber

og at man er meget bekymret over at skære i

synes faktisk i liberal alliance at

bøvlet dyrt og frem for alt uden nogen særlig god dokumentation for en eventuel effekt det virker lidt hovsaagtigt pludselig

af pungen til en jobpræmie som man ikke ved om har nogen virkning

for otte hundrede million kroner kunne man jo rulle hele kontanthjælpsloftet tilbage

været nødt til at tage fra danske studenters uddannelsesmuligheder og fremtid

i bilradioen på en tur til odense jeg hørte i nyhedsindslaget om jobpræmien og så

blev spurgt hvad hun mente om jobpræmien

findes en jobpræmie

den her kvindes ord er meget sigende på vegne af mange ledige

at komme i beskæftigelse folk tager ikke kun arbejde for pengenes skyld

for at få kolleger for at bidrage til fællesskabet for at udvikle

i danmark konkluderer beskæftigelsesministeriets embedsmænd

efter en ordning som har en usikker virkning samtidig med at man ikke vil ofre nogle hundrede millioner kroner på at justere ressourceforløbene så syge danskere ikke parkeres i endeløse job på ubestemt tid man har truet med at afskaffe revalideringen

at få folk tilbage på arbejdsmarkedet man har fjernet muligheden

for at folk på sygedagpenge kan optjene ferie sådan at lavindkomstfamilier ikke kan komme på ferie hvis far eller mor har været syg og man har sparet hundrede million kroner på mentorstøtte som skal lette den lediges vej til arbejdsmarkedet og så bonner man pludselig ud med en lille milliard

sikker på virker kunne man ikke prøve med en forsøgsordning og når jeg taler forsøgsordning

et noget mindre forsøg og hvis de virker

jeg sikker på at der nok skal være opbakning til at

men men som det ser ud nu

tredstusind ledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med at komme så tæt på arbejdsmarkedet

eller investere i beskæftigelsesområdet som

hvor man satser bredt med en individuel indsats for at få de udsatte ledige i arbejde en stor investering

en enkelt præmie for de job som folk måske

også over at regeringen ikke afventer netop den evaluering fra kora som

i den tekst jeg har læst der er få dage gammel det kan være at der er kommet oplysninger

læst den rapport der er på vej om hvordan det var gået i forhold til lignende investeringer

den rapport eller har man fået noget af den som jeg

stemmer nej til det her vi under langtidsledige den allerbedste beskæftigelse de

få så grunden til at vi stemmer nej

mere i beskæftigelse er det jo en kæmpe gevinst først og fremmest for det enkelte individ men selvfølgelig også for for samfundet

på viden men vi er altså også udogmatisk indstillet

samme reservationer

den socialdemokratiske ordfører har i forhold til

på overførselsindkomst her langtidsledige det vil vi

mene er mindst lige så fortjent for dem som for

men finansieringen nok især i forhold til

byfornyelsespuljen som det er lagt op til

derfor ikke haft så

god tid til at at studere nærmere og

vil behandle de langtidsarbejdsløse bare lidt bedre men det virker som en anelse forhastet at foreslå at bruge otte hundrede million kroner på initiativer som regeringen end ikke selv er i stand til at beregne effekten af netop det område vil vi i øvrigt senere spørge ind til der er to forudsætninger der skal være til stede for at få folk i arbejde og den ene er at der faktisk er jobs til stede

anden er at de arbejdsløse har kvalifikationerne til at træde ind i de jobs så mon ikke de mange rare penge kunne bruges bedre og mere effektivt til for eksempel efter og videreuddannelse eller til en social indsats

forskelsbehandling der er lagt ned mellem de forsikrede og de ikkeforsikrede ledige

de her bestemmelser

finansieringsmodel der er lagt frem blandt andet når pengene går fra byfornyelsen og på den måde tager beskæftigelse væk for forhåbentlig at kunne få andre i arbejde af det lidt ligesom hen til kommoden og tilbage igen sfs endelige stilling vil afhænge af flere forskellige forhold herunder

med til at styrke de langtidslediges tilskyndelse til at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse jobpræmien understøtter at det kan betale sig at arbejde som jo er en vigtig forudsætning for at sikre en social sammenhængskraft og opbakning til vores velfærdssamfund

en del af arbejdsmarkedet er en rigtig vigtig ting og der er heller ikke nogen som helst tvivl om at der er plads til endnu flere som kan være en del af vores

nu følger vi så op og indfører en midlertidig ordning med jobpræmie målrettet de mange langtidsledige der er de kan få en ekstra bonus på op til

måneder for at komme i job det er

små ethundrede og fireogtredstusind personer som er en del af målgruppen for jobpræmien jobpræmieordningen er en ekstra gulerod til de ledige der er langt væk fra arbejdsmarkedet som kommer i job alt for mange mennesker er i dag stadig væk i en situation hvor de er på passiv overførsel det skylder vi at gøre noget ved

være en del af arbejdsmarkedet derfor giver vi med jobpræmien også de mennesker en håndsrækning sådan at det i endnu højere grad bliver økonomisk attraktivt når vi har valgt at indføre en jobpræmie netop nu skal det også ses i lyset af fremgangen på det danske arbejdsmarked siden lavpunktet i

tretten og frem til november to tusind og seksten er antallet af lønmodtagere i den private sektor steget med

og femogtredivetusind personer det er nogle rigtig gode tal og det er også et soleklart mål for regeringen at vi udnytter de gode økonomiske tendenser og den stigende beskæftigelse til at få endnu flere ledige ind på arbejdsmarkedet når vi får flere i beskæftigelse hjælper vi ikke kun den enkelte men vi er også med til at prioritere pengene på en anden måde

jeg har for den sags skyld også været meget enig i de bemærkninger som den radikale ordfører havde

handler ikke nødvendigvis om om hvorvidt det så er en god økonomisk forretning for samfundet det er det

job men det at sikre at folk der i dag er langt væk fra arbejdsmarkedet

kan blive en del af det danske arbejdsmarked er der rigtig meget god socialpolitik i for det at man har et job det at der er brug for

i dag været rejst spørgsmål om evidens og effekt af jobpræmieordninger det er jo den altid nærværende ordfører for

herre finn sørensen som ganske rigtigt har påpeget

har været lanceret blandt andet var det sådan at der var en ordning for enlige forsørgere i perioden

tusind og tolv og en ordning for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i perioden

tusind og fjorten og som det jo også fremgår af lovforslaget er erfaringerne med de forsøg med jobpræmier i danmark usikre af samme grund er der heller ikke indregnet beskæftigelseseffekter i økonomiskønnet derudover er der jo også en stor forskel på den jobpræmie vi præsenterer og diskuterer her i dag og så de andre

er aktuelt i gang med at evaluere ordningerne og kora har oplyst at de regner med at have den samlede evaluering færdig den syttende marts

men jeg vil også sørge for at der i forbindelse med udvalgsbehandlingen sendes et resumé til beskæftigelsesudvalget med de foreløbige konklusioner fra koras analyse om de tidligere ordninger sådan at det kan indgå i udvalgsbehandlingen det er selvfølgelig mest seriøst

tage en politisk diskussion men jeg vil ikke lægge skjul på at for regeringen er det her et klart politisk signal om at vi vil gøre en særlig indsats for de mennesker der er langt væk fra arbejdsmarkedet der er en klar blå tråd i regeringens politik at det skal

betale sig at arbejde og jobpræmien kan

frem til en god udvalgsbehandling

førstebehandlingen af det lovforslag som r s sf regeringen fremsatte om en jobpræmie dengang havde venstre to argumenter for at stemme imod

resten af de blå partier og der var

at man ikke brød sig om finansieringen det andet argument var at det var alt for dyrt den ordning man behandlede dengang kostede

der koster det tidobbelte så spørger jeg bare hvad er det

for nogle erfaringer tanker overvejelser man har gjort sig siden man skruer det op i den skala hvad er det for nogle forventninger man har når man samtidig må indrømme at man ikke ved

vi synes det er godt at give dem der er

væk fra arbejdsmarkedet en tilskyndelse

jo klart at der skal være en sammenhæng mellem den indsats man laver og den finansiering der er

at vi har stemt som vi har historisk vi mener jo at det skal give mening

jobordningerne på og det er jo så

vi mener både at vi vil styrke indsatsen med den model vi har præsenteret og så mener vi også at det giver god mening at vi

så har jeg noteret mig at der er nogle der gerne vil have uddybende svar i forhold til de to finansieringselementer som er nævnt

vi lavede sammen med r s sf regeringen

kan fremlægge nogen evidens uden at man har forventninger til at det øger beskæftigelsen

for at komme i betragtning i uge otte og fyrre i og seksten

har forstået det rigtigt men hvis nu man får aftale om en ansættelse der starter

eller senere så

hvordan spiller det sammen kan ministeren svare på det nu her

derudover foreslås ordningen skal omfatte personer som i uge otte og fyrre i to tusind og seksten

sammenhængen fra uge otte og fyrre og så frem til

første april og det vil jeg gerne uddybe

skriftlig form sådan at det er fuldstændig tydeligt men der er ikke nogen i den periode der om man så må sige falder ned

at integrationsydelsesmodtagere skal være en del af arbejdsmarkedet

at integrationsydelsesmodtagere jo sådan set er omfattet af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen men så

vidt jeg kan forstå ikke af den her del

en jobpræmieordning som jeg så også noterer mig

kvitterer for dog vil de gerne have uddybet kan man sige finansieringen og det er jo helt fair men man skal jo huske at kvittere for

hvorfor hive så mange penge

byfornyelsesrammen så hurtigt i stedet for

derfor kun skulle finansiere et beløb der var noget mindre

ville det jo få medvind med det samme hvorfor ikke starte lidt mere stille og roligt i stedet for

er et meget klart politisk signal at sende at det er den vej vi gerne vil være med til

kan blive en del af det arbejdende fællesskab

det arbejdsmæssige fællesskab men derudover er det

samfundsøkonomisk at flest mulige mennesker

så man kan ikke bare slutte at når vi så ser det

der er meget stor forskel i den måde modellerne er lavet på men når det så er sagt

ikke er et spørgsmål om teknik men et spørgsmål om politik vil man gøre noget for dem der er langt væk fra arbejdsmarkedet en økonomisk tilskyndelse det vil regeringen

med at sige at regeringen ikke kan støtte forslaget

offentlige uddannelsesinstitutioner ikke skal understøtte islamisk social kontrol og dermed en videre islamisering af det danske samfund

lad regeringen lægger stor vægt på at de danske uddannelser hviler på grundlæggende principper om frihed ligeværd og demokrati de offentlige uddannelsesinstitutioner har en vigtig opgave med

at forberede eleverne og de studerende til at leve i et demokrati med frihed og folkestyre uddannelsesinstitutionernes rolle er at uddanne eleverne og de studerende og skabe en dansk uddannelseskultur hvor institutionerne er tydelige omkring danske værdier blandt andet ved at holde fast i normer som demokrati tankefrihed og religionsfrihed religionsfrihed betyder ikke at den enkelte borger til alle tider på alle steder og i alle sammenhænge har ret til aktivt og i offentlighed at praktisere den pågældende religion regeringen

som har størst kendskab til de lokale forhold og dermed

for at afveje forskellige hensyn på stedet forholdene er ikke ens på alle uddannelsesinstitutioner der kan for eksempel være store forskelle i elevsammensætningen fra institution til institution det er derfor også den enkelte institution

er bedst til at beslutte hvordan institutionens lokaler skal anvendes og om der for eksempel skal stilles bederum til rådighed for eleverne og de studerende institutionens beslutninger og ageren skal naturligvis til enhver tid holde sig inden for lovgivningens rammer og uddannelsernes formål vi tror ikke at centrale regler i dette spørgsmål er løsningen i forhold til de kulturforskelle og de kultursammenstød der forekommer på det her område undervisningsministeriet og uddannelses og forskningsministeriet vil sende et hyrdebrev til uddannelsesinstitutionerne som gør opmærksom på de overvejelser som institutionerne bør gøre sig

til at stille bederum til rådighed for elever uanset religiøst tilhørsforhold

at uddannelsesinstitutionerne forholder sig til spørgsmålet om bederum de steder

som nævnt regeringens opfattelse at beslutningen træffes

risikere at de sætter den her

religionsfrihed men ikke religionslighed ud af kraft og dermed begynder at

en religion der er ligestillet med kristendommen og dermed

skal jo være højborge for

jeg er optaget af at de rektorer som står med de udfordringer ikke står alene men at vi har en åben dialog

der gør opmærksom på problemerne men forsøger at løse dem

det er hyrdebrevet et eksempel på men jeg forestiller mig ikke

den enkeltes personlige frihed ligestilling åndsfrihed kritisk tankegang og så videre

eller noget hjælp til hvordan man kunne håndtere at der var radikalisering og et ønske om et bederum og han var ikke synderlig tilfreds med det budskab han fik fra undervisningsministeriet han følte ikke at han fik den vejledning han havde brug for så jeg er glad for at der nu kommer et

er det en anbefaling fra regeringens side om ikke at oprette bederum er det et pålæg om ikke at oprette bederum kan man betragte det som en vejledning fra ministeriets side eller

jeg har her til morgen talt med en underviser på

religiøse pres der kan være nogle steder

så hvad skal man så

et et hyrdebrev hvad der præcis kommer til at stå i det det er ikke nedfældet endnu

en egentlig lovgivning

en ledelsesret lokalt der er et civilsamfund men også sige prøv at

og vi arbejder også med at rådgive jer om

anerkender at der er problemer og at det er mere end ét sted

gymnasium som har fyldt rigtig meget jeg har besøgt

udfordringer og jeg har også besøgt skoler og andre uddannelsessteder og snakket med rektorer

om ledelsesret kan ministeren ikke fortælle lidt om hvad ministeren ønsker der skal stå i det hyrdebrev

med et alvorligt problem og anerkender det og så har vi forskellige løsningsforslag at svinge sig op i den der

nogle drikker alkohol og andre gør ikke den her frihed til at praktisere sin religion som man vil er helt central i et demokratisk samfund derfor bør vi også være opmærksomme på at nogle unge oplever at blive udsat for et voldsomt pres fra religiøse jævnaldrende der fortæller dem at de skal gå med tørklæde deltage i bøn eller undlade at få kærester som ikke har baggrund i deres egen kultur det skal ikke foregå på danske uddannelsesinstitutioner forkyndelse og bederum understøtter den her kontrol på skolerne og derfor hilser vi diskussionen velkommen jeg er klar over at nogle har sat spørgsmålstegn ved om det her overhovedet er et problem til det vil jeg sige at der er en årsag til at adskillige skoler allerede har lukket bederum eller forhindret at de er blevet etableret i aftes ringede jeg lidt rundt til nogle skoleledelser på vestegnen hvor jeg selv er

de fleste har en meget aktiv politik imod bederum og forkyndelse de stopper faktisk elever hvis de samles i bøn på skolen også selv om det

foregår et andet sted end i et bederum det gør de fordi de ønsker at fastholde skolen som et sekulært sted og beskytte eleverne mod religiøs kontrol det har jeg stor respekt for

ikke være skoleledelser på vestegnen de fører ikke kampagne imod islam eller andre religioner de har tværtimod kastet sig ind i kampen for retten til at praktisere sin religion som man vil det er i øvrigt interessant at netop de skoler der i medierne har været meget tydelige med hensyn at de ikke ønsker religiøs forkyndelse på skolen er præcis de samme skoler der oplever en stigning i antallet af unge muslimer der søger mod skolen det er interessant ikke når jeg har talt så meget om muslimer og islam vil jeg også godt understrege at vi ikke ville have skrevet bemærkningerne til det her

skriver at formålet er at bekæmpe den islamiske sociale kontrol

det vigtigt at eventuelle ændringer gælder alle trossamfund og at vi som politikere er tydelige

at der ikke lovgives for eller imod forkyndelse af bestemte religioner i aftes modtog jeg en henvendelse fra en mor til en ung homoseksuel pige der følte sig udelukket fra en fest på sin uddannelsesinstitution der var arrangeret af en kristen gruppe som ikke vil have homoseksuelle i deres kirke

sætte spørgsmålstegn ved om det virkelig kan være rigtigt at offentlige lokaler lånes ud til den slags når vi alligevel ikke kan stemme ja til det her beslutningsforslag skyldes det at vi ønsker os et bedre grundlag at træffe beslutning på

sidste uge bedt ministeren oplyse hvor mange uddannelsesinstitutioner

i dag har indrettet bederum og det vil også være relevant at indhente erfaringer med hvordan det er gået med dem og undersøge hvordan det står til i vores nabolande

også gerne have belyst en række andre konsekvenser for eksempel præsternes rolle på universiteterne

i mange år med de kommentarer vælger vi at stemme gult altså hverken ja eller nej det konkrete beslutningsforslag vil vi ikke støtte men vi opfordrer regeringen til at sikre et bedre beslutningsgrundlag og indkalde partierne til diskussioner om sagen i håbet om at et bredt flertal kan blive enige om at holde forkyndelse ude af danske uddannelsesinstitutioner og sikre de unges mulighed for at praktisere deres religion som de vil her til sidst vil jeg gerne sige

vil kræve lovændringer at få gennemført sådan som der lægges op til i beslutningsforslaget eller om det

at ændre nogle bekendtgørelser eller at udsende en vejledning men det afgørende

ikke om det bliver til en lovændring eller ej det afgørende er at der ikke er forkyndelse eller bederum på danske uddannelsesinstitutioner

forslaget helt her står jo ikke at det er noget med religiøs forkyndelse her står ikke noget om at det er udelukkelse af homoseksuelle fra noget som helst

vi ønsker at man skal lade være med at stille faciliteter til rådighed

kristne grupper på danske uddannelsesinstitutioner og at det derfor er vigtigt for os at hvis vi vælger at ændre lovgivningen eller

mod en bestemt religion så må det gælde

ikke kun snakker om bederum men også forkyndelse så er det fordi vi

mener at både bederum og forkyndelse skal holdes ude af danske uddannelsesinstitutioner har jeg læst

det har jeg det er en halv a4 side og det er blandt andet det der er vores udgangspunkt for

at hvis der skal foretages sådan nogle ændringer vil vi gerne punkt 1 finde ud af kræver en lovændring og punkt 2 hvis det kræver en lovændring

en ordentlig høringsrunde og en ordentlig juridisk vurdering fra ministeriets side af

vil fjerne bederum på institutionerne

for alle religioner det er er ubehageligt og modbydeligt og det skal da fordømmes

og det er meget konkret og det ville være meget nemt for socialdemokratiet at sige selvfølgelig støtter vi det selvfølgelig

det her beslutningsforslag de bemærkninger der er er ensidigt rettet mod islam og vi har den opfattelse at hvis der skal ændres noget skal det gælde alle religioner punkt 2 vi vil gerne have en ordentlig lovgivningsproces

siger ordføreren at socialdemokratiet generelt er imod enhver forkyndelse

at det også gælder kristendommen altså vil det sige

muslim eller kristen eller hindu for den sags skyld på danske

at man går ned i sit bederum for at bede det er jo ikke forkyndelse at man beder for så praktiserer man

at praktisere sin religion også i forhold til kristendommen og de andre

bederum så derfor

gået ret stærkt der sker en ændring af den danske befolkning

også nogle nye diskussioner der presser sig på diskussioner som vi tidligere kunne håndtere med armslængdeprincippet

jeg tror at vi som politikere skal træde et skridt frem og tage nogle af de beslutninger som ellers ville være truffet ude på institutionerne desværre men jeg tror

er

kulturmødet bliver til et kultursammenstød

at folketinget træder et skridt frem og siger her står skabet

for hvad mener ordføreren med det mener ordføreren så også at man

forbyde julesalmer eller bethlehemsalmer

det er rigtig svært at forstå

talerstolen og siger at man ikke vil stemme for det her forslag

vi meget gerne have at den politiske diskussion foregår på et mere kvalificeret grundlag sådan at mange af de relevante indvendinger som jeg også høre her fra salen for eksempel

vil have betydning for kristendommen og julen og

af vejen så vi ikke laver noget sjusk men vi laver noget ordentligt for selvfølgelig skal det være muligt at synge en salme til jul på danske uddannelsesinstitutioner ellers er det da helt

er

problemet er at ordføreren ikke vil stemme for dette forslag

alle bederum alle bederum der har

anden form for religiøs

bemærkninger som man har det lidt svært med

socialdemokratiet vil på linje med dansk folkeparti forbyde de her bederum hvis vi nu kigger lidt på de her formuleringer bemærkninger og socialdemokratiet får den viden de skal have er socialdemokratiet så rede til sammen med dansk folkeparti

jeg da opfordre dansk folkeparti til sammen

til regeringen og bede om at vi får en udredning af hvad det her

ville kræve rent juridisk kræver det lovændringer det er jeg nemlig blevet lidt i tvivl om her i løbet af dagen eller kræver det egentlig bare at der udstedes en vejledning eller en ny bekendtgørelse sådan at danske uddannelsesinstitutioner måske ikke behøves ændringer i loven

set bare en klar tilkendegivelse fra ministeriet som jeg mener har en forpligtelse til at være meget klare

ordføreren at danmark har ændret sig og at befolkningssammensætningen har ændret sig og at det betyder et nyt pres

finde den der brændende platform altså jeg har

der er brug for national folketingslovgivning imod de her bederum

er brug for den her nationale lovgivning hvad er det for nogle steder hvor det ikke fungerer for jeg kan ikke se

jeg tror at det ville styrke de ledelser hvis folketinget traf en generel beslutning men jeg anerkender fuldstændig

dilemmaet mellem decentralisering og så et klart politisk signal

det er jo en afvejning man må foretage men jeg tror at vi er ved at være der

det ville styrke den danske uddannelsessektor som helhed hvis der kom et klart signal om at uanset om man er i et område hvor der

unge religiøse eller man ikke er så har folketinget rimelig klare retningslinjer for regionens rolle på uddannelsessteder og det er at

uden for døren man skal kunne gå ind ad døren på en uddannelsesinstitution og være fri for forkyndelse og

se hvorfor der er brug for en national lovgivning når det tilsyneladende fungerer godt ude på ungdomsuddannelserne hvad er det

negative sociale kontrol blive mindre med

jeg tror bare det er nogle andre redskaber der skal til så jeg er lidt overrasket over at ordføreren ser den her brændende platform

nu er klokken altså elleve fyrre nu skal vi i kælderen og bede

sværere at sige nej hvis der er et religiøst rum på skolen derfor tror jeg at vi

bevægelser er stiftet på nemlig at vi er tilhængere af at folk skal kunne have en religion men vi er modstandere af at det bliver en del

det måske er der skoen trykker

kan finde fælles fodslag inden for eget parti

er mange ledere ude på gymnasierne som ordføreren har talt med som

været skoleledere og atter andre er som

for os at få diskuteret de her ting grundigt men jeg har udtalt mig på vegne

har det her inde på livet og bruger ressourcer på det

religiøs kontrol der særlig har ramt unge muslimer og derfor anser jeg egentlig det her for langt hen ad vejen også er et spørgsmål om at tage dem lidt i

og sige de har ret til at praktisere islam præcis

selv at det ikke er problematikker omkring kristendommen

som er ude i de her institutioner men at det er problematikker omkring omkring muslimer derfor kan jeg ikke forstå

præcise og ikke taler i generelle

undertrykkelse af det enkelte menneske et fænomen som

vi på ingen måde kan acceptere

have mulighed for at udforme sit liv og sin tilværelse

man skal ikke være underlagt et regime af for eksempel sociale regler

omkring to hundrede og syv og tyve million kroner til netop at bekæmpe social kontrol

mange forskellige initiativer

der er uden tvivl

unge mennesker som bliver udsat for social kontrol men når det så gælder beslutningsforslaget her om at forbyde bederum må vi sige at

siger vi nej til og det gør vi ud fra at vi faktisk også som et liberalt parti mener at

er et anliggende som lederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner skal tage beslutninger

og håndtere vi mener simpelt hen at

ledere som egentlig også ved hvordan man bedst håndterer de her opgaver

uddannelsesinstitutionerne

sikre at vores elever og vores studerende

at leve i et demokratisk samfund

ligeværd og ligestilling men

frisind og religionsfrihed er vigtige elementer vi mener

man har de bedste forudsætninger

diktere hvad de enkelte

kan anvendes til rundtomkring på uddannelsesinstitutionerne til slut synes jeg at det er værd at det som ministeren også var inde på i

undervisningsministeren og uddannelses og forskningsministeren

understrege hvad lederne

som ordføreren besynger i den første del af

ordførertale fordi der er et system af social kontrol der udspringer fra den her religion som man giver plads til at kunne

udøve på bestemte måder på uddannelsesinstitutionerne via bederum

islamisk social kontrol sådan at man for eksempel som ung muslimsk

at bryde ud af de systemer som man egentlig ønskede at bryde ud

rigtig meget af dialogens vej

mener jeg at det er der man skal starte og det er egentlig

at de pågældende ledere rundtomkring er klædt godt på til

nu skal sættes i værk og det synes jeg jo faktisk

fokus på den her del og så få hjulpet de steder hvor der er problemer

unge piger eller andre unge mennesker som bliver udsat for social kontrol

stærkere værktøjer og derved kom ordføreren også ind på hyrdebrevet kan ordføreren så her fra talerstolen i dag give håndslag på

uddannelsesinstitutionerne er ordføreren

parti så villige til at gå et skridt længere hvis det viser sig at det her hyrdebrev ikke

eilersen garantier her fra talerstolen i dag men jeg jeg kan garantere at vi selvfølgelig følger med på det her område

man har en kritisk tilgang til læring og undervisning

religioner skal ikke styre hvad der foregår i disse institutioner religiøse retningers sociale kontrol kan være meget skadelig og ubehagelig for de elever det går ud over det er at sammenligne med mobning problemet er at det foregår på flere planer og ikke er knyttet til om der er bederum eller ej helt overordnet er det institutionsledelsen rektor bestyrelsen som har ansvaret for at den slags ikke foregår og bliver modarbejdet de har pligt til at tage sig af det hvis det finder sted så spørgsmålet om at bekæmpe den negative sociale kontrol skal tages seriøst bederum eller ej helt grundlæggende er det beskrevne problem et problem der skal løses lokalt og det vil

mod bederum jeg mener heller ikke at religiøse grupper har ret til bederum

er imod et forbud at vi så mener at

på de uddannelsesinstitutioner igen

det er en lokal beslutning som skal træffes af institutionens ledelse og det har vi

gøre nogle steder vil det være sådan at bederum har en meget lille betydning også

den sociale kontrol andre steder er det måske mere måske mere alvorligt

vi ved også at der jo

bederum i mange år uden at det har været noget der har

at der er en gruppe af ansatte der bruger dem en gang imellem så helt grundlæggende mener vi at der er problemer med den sociale kontrol

det kan vi ikke støtte men vi kan heller ikke støtte at

man løser disse problemer ved at lave et nationalt forbud mod

en fair og fordomsfri behandling det gælder også på hospitalerne hvor alle skal kunne føle sig trygge ved at netop deres liv og deres velfærd tæller lige så meget som alle andres

men uddannelsesinstitutioner bør efter min opfattelse også have

uddannelsesinstitution er i sidste instans den frie den kritiske og den rationelle tanke og der ved man jo af erfaring at når religioner ikke kender og

er det lige præcis noget der kan komme i modsætning til den frie kritiske og rationelle tanke ser man på sagen i det lys

er der naturligvis ikke brug for et højere religionsniveau hvis jeg

på de offentlige uddannelsesinstitutioner end der er i dag

så er der spørgsmålet om hvordan man forvaltningsmæssigt bevarer de offentlige institutioner sekulært skal man indføre et

centralt forbud eller skal man lade beslutningen om indretning af institutionerne være op til deres egne ledelser

der tror jeg i første omgang et et centralt forbud er ude af proportioner med problemets omfang lad mig give et eksempel jeg bor selv

og på strækningen mellem ribe og den dansk tyske grænse som ligger cirka halvtreds km længere mod syd tror jeg ikke der nogen sinde er blevet rejst et krav om et bederum

en bekendtgørelse og sende den ud til de stedlige kommuner hvor ingen nogen sinde har modtaget en henvendelse om oprettelse af et bederum det ville jeg beskrive som en politisk overreaktion

der er ikke nogen der kan sige om kampen for de sekulære og offentlige institutioner engang i fremtiden vil kræve skrappere midler men indtil videre synes jeg

ud fra et proportionalitetsprincip

træffe beslutningen om at bevare

deres institutioner sekulære og derfor kan liberal alliance ikke støtte

the grand lady i tryg og på det tidspunkt lavede man

omorganisering både organisatorisk men også fysisk hele trygs hovedkvarter blev ændret indvendigt og en af de ting der blev lavet var at der blev indrettet et stillerum

man kunne gå ned at bede hvis man var troende og havde brug for at gå ned og

der var bedetæpper dernede man kunne gå ned og dyrke yoga hvis det var det man havde brug for der var

tage sig en lur hvis man man havde brug for

indførelsen af det her stillerum

man havde lyst til alt efter hvad det var man havde behov for

skal vi i vores nationale forsamling og forvaltere af den stat som vi har ansvaret for tage ved lære af erhvervslivet

skal vi da tage ved lære af tryg når de for eksempel gør

noget som de gjorde i sin tid for det er da storsind

frisind at man tror på at ens medarbejdere eller en studerende på

af at praktisere det de har behov for i overensstemmelse med den livsstil som de har valgt

jeg ved godt der er nogle der spørger hvad problemet

igen hvad er problemet ja der har været lokale problemer og det vil der altid være det vil der også være i morgen og det vil der være om fjorten dage og det være om to måneder

være lokale problemer på nogle enkelte uddannelsesinstitutioner hvor man på en eller anden måde ikke kan finde ud af at forvalte bederum ordentligt

må man bare have tillid til at den enkelte uddannelsesinstitution tackler de problemer i overensstemmelse med den ledelsesret

hvor længe skal vi blive ved med at tale om det her som et eller andet sted selv i en erkendelse af at der er problemer rundtomkring i det principielle store spørgsmål er et ikkeproblem

diskutere noget som man kan forvalte meget nemt ude på de konkrete institutioner hvis der skulle være lokale problemer jeg har lyst til at citere jesper langagergaard som er direktør i danske universiteter

han siger i jyllands posten i dag og jeg citerer jeg kender ikke tilfælde hvor bederum har skabt problemer eller social kontrol på universiteterne tværtimod er de et signal om rummelighed og højt til loftet citat slut hvorfor lytter vi ikke til det i den her

ikke eksistensen af religion der medfører radikalisering eller social kontrol det er eksklusionen af muslimer eller andre minoriteter hvis vi gør det som medfører at man føler sig ekskluderet af samfundet og derfor reagerer imod imod samfundet og imod samfundets institutioner

når vi ekskluderer særlige mennesker og grupper at vi oplever en modkultur lad os dog give plads for mangfoldighed til at vi kan rumme alle de forskellige mennesker som der er i vores samfund

så lad os give friheden til institutionerne til at løse de eventuelle problemer der måtte være

skaber hvad det nævner

her i folketingssalen på det og når vi bruger hele dagen på at diskutere det i medierne

og det vigtige set med radikale øjne er jo at vi bekæmper de steder hvor der foregår social kontrol og vi gør jo altså ikke noget ved social kontrol ved bare at fjerne et rum

jeg tror ikke på at vi

uddannelsesinstitutioner kan indrette et rum til bøn eller til stilhed eller til hvad de nu har lyst til det må de da selv om så længe vi har religionsfrihed

skulle man så ikke også forbyde studenterpræster eller hvad med de bede og sørgerum der er på hospitaler eller på plejehjem

at diskutere hvordan vi reelt

undertrykkelse der finder sted nogle steder og skoler kan jo allerede i dag vælge at lave rum eller ikke lave rum eller lukke rum så hvis der er nogle rektorer derude der som nogle af de andre ordførere har været inde på

skal vi da fra folketingets side gøre hvad vi kan for at hjælpe rektorerne men så skal vi da hjælpe med det der virker vi vil i hvert fald fra radikal side gerne diskutere det med undervisningsministeren hvis der er behov for at

giver en endnu større støtte til skolerne flere folk der kan rykke ud og som kan hjælpe

social kontrol det tror vi på virker

det der ligger i princippet om selvejende uddannelsesinstitutioner jeg vil alligevel gerne indrømme at jeg

gået og funderet en del over det her forslag især efter at socialdemokratiet meldte ud at de støtter et totalforbud mod

jeg som socialist og det mener

har en naturlig skepsis over for religioner også i det offentlige rum jeg har aldrig været den store tilhænger af bederum på uddannelsesinstitutioner jeg har heller aldrig været tilhænger af konfirmationsforberedelse i folkeskolen jeg synes religion på mange måder kan være undertrykkende hvis den bliver brugt forkert men jeg anerkender også

har med mig selv at religion kan være

er det med til at tvinge andre mennesker til noget eller er det ikke og hvad er det bedste værn imod det

kan handle om at sende nogle politiske signaler jeg

debatten i dag har været en af de mest interessante jeg har deltaget i fordi der er blevet sendt mange politiske signaler og fordi

jeg er overbevist om at man godt kan finde lokale løsninger rundtomkring

jeg vil så også sige at jeg synes det

med hvornår religion er med til at

social tvang og hvornår religion

når herre mattias tesfaye siger

fornemmelse eller en oplevelse af at bederum rundtomkring betyder at der er unge mennesker der er udsat for social kontrol eller at der er unge mennesker der bliver lokket ind i ekstremistiske miljøer det synes jeg da vi skal tage alvorligt hvis det er rigtigt og jeg vil da også gerne være med til at

det ikke er de signaler jeg har hørt det er ikke det jeg hører ude fra uddannelsesinstitutionerne

hørt at man de steder hvor man synes der har været et problem

mange andre steder har fundet mindelige løsninger for eksempel

meditationsrum og fordybelsesrum hvor folk kan gå hen

hvis det er sådan at der er steder hvor bederum fører til social kontrol

så synes jeg da at vi skal få undersøgt det men

bare ikke hørt fra andre end ordførerne i dag jeg synes det er en rigtig fornuftig vej regeringen går det er ikke altid jeg siger det

er når man sender et hyrdebrev ud hvor man adresserer

det her fordi man netop respekterer at vi har decentrale lokale institutioner men også samtidig tør sende et politisk signal jeg vil gerne komme med nogle anbefalinger til hvad jeg mener der skal være med i det hyrdebrev for jeg synes egentlig det vigtigste overhovedet

at bekæmpe social kontrol og sikre at det ikke finder sted heller ikke ude på uddannelsesinstitutionerne jeg synes bla at der skal stå at uddannelserne skal have en kritisk tilgang til religiøs udøvelse på

andre eller medfører social tvang

bekæmpe negativ social kontrol ikke kun i forhold til bederum men mere generelt for jeg tror også at det vil være noget man skal bruge noget tid på i fremtiden jeg mener man skal kigge på konsekvenserne altså skal man

social kontrol over for andre skal man for eksempel kunne give mulighed for udsmidning eller øjeblikkelig udelukkelse fra bederum eller skal man lukke bederummene ned med det samme jeg synes faktisk det er okay at kigge på

man skal give hjælp til de studerende der har været udsat for social kontrol

være nogle af de ting der kunne være ret spændende at adressere

alt kommer til alt synes jeg faktisk ikke at det vigtigste i den her debat er om der er et meditationsrum eller et fordybelsesrum på københavns universitet jeg synes det vigtigste er at vi undgår negativ social kontrol i fremtiden og jeg er overbevist om er andre veje der er mere effektive end et totalforbud mod bederum men jeg tager meget gerne debatten

noget af deres problem er at de ikke kan stå

fået fortrolige henvendelser fra mennesker som ikke tør stå frem i offentligheden fordi de allerede er udsat

elever at komme igennem med deres problemer så derfor synes jeg at man skal se

de andre steder lader til at gå godt så er der så brug for en national lovgivning jeg tror egentlig at ordføreren har ret når ordføreren siger at man ikke bare ringe ud til en rektor

at spørge for eksempel etnisk ung som arbejder

med mennesker der er flygtet fra social kontrol om det er noget de har oplevet

der ikke er noget grundlag der er ikke den brændende platform for at lave et nationalt forbud for indtil videre synes jeg faktisk det

komme med nogle yderligere forslag til hvad man kunne gøre decentralt og hvordan man kunne bidrage politisk til at man arbejdede med det decentralt

vi se nogle problemer i forhold til blandt andet kristne friskoler og kristne studerende det er for eksempel sådan at på københavns universitet er der er der en forening for kristne jurister som gerne vil mødes og gerne vil dele troen med hinanden

vi få problemer i forhold til dem som gerne vil udleve den kristne tro som vores samfund bygger på

mener vi at vi skal holde øje med udviklingen da vi skal være meget opmærksomme på at bekæmpe den sociale kontrol som kan foregå i islamiske bederum hvor nogle studerende kan tvinges til at bede imod deres vilje og blive udsat for social kontrol det skal vi selvfølgelig bekæmpe

det er de enkelte uddannelsesinstitutioner som bedst kender til de lokale forhold og dermed har de bedste forudsætninger for at beslutte hvordan lokalerne skal anvendes på institutionerne og hvordan de lokale forhold skal

de studerende den beslutningskompetence mener vi

fra konservativ side at vi skal fratage dem og derfor kan vi ikke støtte forslaget vi bakker op om det hyrdebrev som ministeren tidligere

vil meget gerne se hyrdebrevet og inddrages i det når det kommer dertil at det det skal udformes

den islamiske tro bliver udfoldet

må gå ud og lave en specifik lovgivning

det er en af flere grunde til at vi vi bør gribe ind over for islamisering på uddannelsesinstitutionerne

vil dansk folkeparti sikre at alle uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen

til de videregående uddannelser ikke understøtter islamisk social kontrol og dermed en videre islamisering af det danske samfund for det hæmmer integrationen uddannelsesinstitutionerne skal ikke give plads til bederum da sådanne steder ikke er forenelige med danske traditioner og ikke er forenelige med formålet med en uddannelsesinstitution som er undervisning og indlæring og ikke religiøs påvirkning eller ritualudførelse det er kun inden for

kravene fra indvandrerne om at indrette danmark og få forhold som tilpasses muslimske forskrifter og sædvaner steget i den muslimske tradition er der en hellig lov der tilsiger daglige bønner og der er samtidig en stærk tradition for kontrol af om andre overholder den hellige lov shariaen i danmark kalder vi det social kontrol offentlige uddannelsesinstitutioner skal ikke understøtte islamisk social kontrol ved at indrette lokaler som kan benyttes til bederum det bliver nemlig en mulighed for andre i gruppen af muslimer for at kontrollere om en elev eller studerende benytter disse bederum og om udøvelsen foregår på den rigtige måde dermed bliver det sværere for dem der ønsker at bryde ud af mønsteret at få friheden til at gøre det

dansk folkeparti har den klare opfattelse at når man åbner flere og flere bederum på uddannelsesinstitutionerne

er det samtidig udtryk for en tendens til at tage flere hensyn til islam på uddannelsesinstitutionerne og det synes vi i dansk folkeparti er forkert når man går på en uddannelsesinstitution skal man koncentrere sig om den undervisning der er tilrettelagt uddannelsesinstitutionerne er fortrinsvis for børn og unge og netop børn og unge er mere påvirkelige over for hvad deres venner siger og gør et bederum kan dermed være med til at fastholde dem i et bestemt mønster via den her nævnte sociale kontrol

i danmark

et frit valg for offentlige uddannelsesinstitutioner at tilpasse faciliteterne så man kan kontrollere om islam bliver praktiseret og om den bliver praktiseret efter en bestemt opfattelse for husk danmark er et kristent land

tingets øvrige partier vil stemme ja til dette forslag når det kommer til afstemning så vi kan få lukket bederum

uddannelsesinstitutioner

være så bekymret for processen som vi ellers hørte i ordførertalen et beslutningsforslag giver jo netop mulighed for undersøgelse af de juridiske aspekter

hvad og hvordan man kan gøre tingene plus

ordføreren efterlyste på talerstolen i sin ordførertale kan vi sagtens få gjort i processen så dermed behøver socialdemokratiet ikke stemme gult de kan godt stemme grønt til det her og det vil vi

herunder om regeringen vil indføre adgang til at klager over diskrimination på grund af handicap behandles af ligebehandlingsnævnet det har vi gjort

det er et stort ønske fra dansk folkeparti

skal diskrimineres heller ikke uden for arbejdsmarkedet og så har vi lyttet til det store ønske der har været fra organisationernes side herunder danske

sætte fokus på området og fut på regeringen for at få regeringen til at handle og for at få den til at arbejde på

dansk folkeparti sendte derfor

et forslag til en vedtagelsestekst til ministeriet som ville pålægge regeringen at iværksætte et lovgivningsarbejde om et forbud mod diskrimination og cirka tre uger efter

og lovgive på området dette var til stor glæde for alle dem som har kæmpet for det her rigtig længe vi har desværre været vidne til igennem medierne og har

mennesker med handicaps egne fortællinger

at der desværre foregår diskrimination

det skal vi på ingen måde acceptere derfor er der brug for lovgivning på området og der er brug for

har mulighed for at klage over det ved ligebehandlingsnævnet trods ministerens positive udmeldinger har dansk folkeparti valgt at fastholde forespørgselsdebatten

samtidig får alle partier mulighed for at give regeringen en række gode råd

også skal indeholde

skal indeholde det er ikke rimeligt at man skal udsættes

på grund af et handicap derfor ser vi frem til en rigtig god debat i dag

i enhver form er uacceptabelt og det uanset om

køn etnicitet seksuel orientering religion eller handicap det er et helt fundamentalt princip i dansk ret at alle mennesker er lige for loven i dansk ret gælder den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning for offentlige myndigheder og offentlige myndigheder må således ikke foretage usaglig negativ

med handicap derudover har vi i en årrække haft et forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet det følger nemlig af lov om

arbejdsmarkedet da danmark i

at danmark indførte en generel bestemmelse

et handicap man har ingen steder at gå hen med hverken frustration eller med sin anke

må være en meget voldsom følelse samtidig kan vi se af en undersøgelse

om hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse at disse mennesker i højere grad end personer uden funktionsnedsættelse er ramt af diskrimination alene på baggrund af deres funktionsnedsættelse og det synes jeg egentlig er bekymrende som socialminister kan jeg derfor ikke lukke øjnene for at der er områder hvor beskyttelsen af mennesker med handicap mod diskrimination ikke er god nok og der er behov for at sætte fokus på hvordan vi bedst

også bedt om at svare på om regeringen vil indføre adgang til

generelt forbud mod diskrimination og at det fremover skal være muligt klage til ligebehandlingsnævnet ved overtrædelser

jer at ministeriet allerede har igangsat arbejdet med at udarbejde et lovforslag som skal udmønte beslutningen i de år

var et forbud noget vi drøftede adskillige gange i ordførerkredsen vi har talt om

socialudvalget til konferencer til rigtig mange møder rundtom i landet og det er noget som har været i baghovedet længe

fremhæve fru karina adsbøl

hun har igen og igen sat fokus på handicapområdet og hun formår som få at bide sig fast i en sag og stædigt arbejde med den til det lykkes

medmennesker og det er lykkedes

der udarbejdes en ny lov indeholdende et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet det vil sige at vi lægger os op ad den samme model som er valgt i forhold til etnisk ligebehandling hvor lovgivningen gælder for diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet og der vil selvfølgelig skulle tages konkret stilling til anvendelsesområdet for loven herunder også hvilke elementer der skal indgå for at sikre at mennesker med handicap så vidt muligt kan opnå samme muligheder og udnytte samme rettigheder som personer

tages stilling til hvordan overtrædelser af et forbud mod forskelsbehandlingen skal håndhæves og som sagt foreslår regeringen her at sager om overtrædelse af loven kan indbringes for ligebehandlingsnævnet som er et uafhængigt administrativt klagenævn fordelen er at der vil være tale om den samme klageadgang som allerede gælder i forhold til diskrimination på grund af etnicitet og køn

på grund af handicap på arbejdsmarkedet ved en klage vil ligebehandlingsnævnet således kunne træffe afgørelser om hvorvidt forbuddet mod diskrimination er overtrådt og eventuelt tilkende den forurettede en godtgørelse med den her løsning imødekommer vi handicaporganisationernes institut for menneskerettigheder

og den indebærer en bred og detaljeret beskyttelse mod diskrimination og sikrer samtidig den samme regulering som gælder i forhold til diskrimination af mennesker med handicap i

det bliver gennemskueligt og det bliver ensartet afslutningsvis vil jeg gerne gentage hvad jeg startede med at sige diskrimination i enhver form er uacceptabelt uanset om det sker på baggrund af køn seksuel orientering etnicitet religion eller handicap

derfor stolt af at arbejdet med en ny lov nu er igangsat en ny lov som skal sikre at det fremover bliver forbudt at diskriminere mennesker med handicap

forholder sig til hvor omfattende forbuddet skal være

derfor i det kommende lovgivningsarbejde blandt andet blive inddraget erfaringer fra de andre nordiske lande som alle

et forbud mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet og jeg forventer at lovforslaget vil blive fremsat i den kommende folketingssamling

meget relevant debat at tage

endnu en gang gerne fremhæve og sige tak

den her sag i mange mange år

har kæmpet den her kamp og også har kæmpet den så meget at ordførerne igennem mange år

rettet mod at der skal ske noget

holdning at mennesker med handicap har krav på et værdigt og trygt liv både i økonomisk og menneskeligt henseende mennesker med et handicap skal i størst muligt omfang sidestilles med personer uden handicap det gælder for eksempel i forhold til uddannelse

at der allerede eksisterer et forbud mod forskelsbehandling af personer med handicap på arbejdsmarkedet men det gælder derimod ikke et generelt forbud mod at diskriminere personer med handicap som sikrer denne gruppe borgere beskyttelse mod diskriminering for eksempel i forbindelse med adgang til transportmuligheder information politisk deltagelse med videre

mener at der er behov for at mennesker med handicap tilgodeses gennem et decideret

således at vi sikrer at alle mennesker med et handicap får en lovfæstet ret til ikke at blive diskrimineret og dermed til at kunne leve og fungere i det danske samfund på lige vilkår med andre borgere derfor er det faktisk en stor glædens dag i dag

det endelig lykkes og at ministeren har været lydhør og vil arbejde med det her i institut for menneskerettigheders forslag til lov om forbud mod

på grund af handicap fra to tusind og seksten fremgår det af indledningen at danmark ikke har et generelt forbud

på grund af et handicap institut for menneskerettigheder skriver

at tre og tyve procent af alle personer med en større fysisk funktionsnedsættelse har oplevet at være udsat for diskrimination for personer med større psykiske funktionsnedsættelser er dette tal to og tredive procent citatet viser at

af mennesker med handicap er et alvorligt og et konkret problem som mange mennesker oplever i deres hverdag uden at have en retlig beskyttelse på andre områder end arbejdsmarkedet

jeg har også set flere af de videoklip som institut for menneskerettigheder har vist

en mor fortæller i videoklippet hvordan hendes søn på fire år blev smidt ud af en privat børnehave fordi sønnen havde diabetes det er jo frygteligt for en familie at opleve dette og ikke mindst for den lille dreng som netop havde behov for hjælp og støtte og vejledning på grund af sin diabetes en blind mand fortæller hvordan det var at blive smidt ud af en restaurant da han havde sin førerhund med manden fortæller selv at oplevelsen fik ham til at føle sig som en andenklasses borger grundet sit handicap der er flere ulykkelige eksempler på dette og man kan se filmene på institut for menneskerettigheders hjemmeside der er også eksempler på at bygningsreglementet ikke altid bliver overholdt og fulgt jeg husker da fn bygningen i københavn blev bygget

udsigt til at bygningen ville blive udstyret med et teleslyngeanlæg og derfor rettede jeg i sin tid henvendelse til villy søvndal da han var udenrigsminister og det fik ministeren til at sikre at der blev installeret et teleslyngeanlæg tilgængelighed er utrolig vigtigt både den fysiske så man kan deltage selv om man sidder i kørestol men også i forhold til teleslyngeanlæg tilgængelighed på nettet og mange andre steder derfor mener jeg

til hver en tid er den siddende regerings pligt at sikre at der bliver fulgt op på at bygningsreglementet også bliver overholdt dansk folkeparti er af den holdning at regeringen skal gøre sit for at øge tilgængeligheden i det offentlige rum og at regeringen også bør sætte mål for dette

alle partier ja det er en stor

folketinget understreger at

af enhver form er uacceptabelt uanset om det sker på baggrund af køn seksuel orientering etnicitet religion eller handicap det er folketingets klare intention at personer med handicap skal beskyttes mod diskrimination også uden for arbejdsmarkedet folketinget noterer derfor med tilfredshed at regeringen vil igangsætte et arbejde med at udarbejde et lovforslag om indførelse af et generelt forbud

af mennesker med handicap der gælder uden for arbejdsmarkedet modellen vil indebære klageadgang til ligebehandlingsnævnet folketinget konstaterer endvidere at regler for tilgængelighed der vedrører nybyggeri skal overholdes folketinget støtter at lovgivningsarbejdet igangsættes hurtigst muligt således at lovforslaget kan fremsættes i folketingssamlingen

så synes jeg at vi godt kan klappe hinanden på skuldrene og sige at det jo fungerer rigtig godt når vi samarbejder på tværs af partierne så lykkes det at få noget igennem

jeg har jo været med til mange års god udvikling og

så vigtig en debat som den vi har har nu

skal lovgives mod diskrimination på grund af en persons handicap eller funktionsnedsættelser også uden for arbejdsmarkedet hvor man jo har haft lovgivningen i flere år

meget enig med ministeren i hendes udsagn om at vi ikke bare skal gøre

vi har en fn konvention

der tilslutter os den del af handicapkonventionen men det skal ikke skygge

var vi også med til

tiltræde den frivillige tillægsprotokol som giver mulighed for at man netop kan klage til fns handicapkomité

antidiskriminationsenheden

har set på hvad det er der giver anledning til diskrimination

så vi har et undersøgelsesgrundlag nu

vi alle sammen er parate til at gå videre beslutningsgrundlaget er både fagligt og holdningsmæssigt godt beskrevet

dyrke at vi måske også kunne være nået frem til det for flere år siden

faktisk har været folketingets repræsentant i nordisk samarbejde også dengang vi havde noget

under nordisk råd som havde sæde i stockholm dengang satte vi fokus på tilgængelighed for alle og da det var færdigt satte jeg selv personligt fokus på noget vi kaldte demokrati for alle der screenede vi alle parlamenter i norden for tilgængelighed for mennesker med handicap og når vi kigger

vi har også her for nylig haft et medlem herinde som ikke

heldigvis er vi nu også nået så langt at vi inden længe skal i gang med at gøre vores eget parlament mere handicappolitisk tilgængeligt så selv om den fysiske tilgængelighed ikke kommer med

er ulighed for mennesker med handicap

sundhed men i høj grad også i

synes jeg ulighed i forhold til foreningslivet

vi ikke indretter vores foreninger eller vores demokrati sådan

er der jo stadig væk ikke fuld tilgængelighed hverken på det mentale eller på det praktiske plan så vi har nogle ting vi skal løfte ved siden af

vi gør nu men vi ser som socialdemokrati rigtig meget frem til det lovgivningsarbejde der står foran

vedtagelse er blevet landet på så

også tak til ministeren for den imødekommenhed

igangsætte arbejdet med at udarbejde et lovforslag om indførelse af et generelt forbud vi står her i to tusind og sytten

nogle gør det fordi de i deres argumentation for

henvise til nogle fn konventioner jeg vil gerne henvise til at for mig er det uacceptabelt at et barn afvises

en privat børnehave på grund af diabetes nogle mener ikke at det vi har tilsluttet os er udmøntet

blind mand afvises på en restaurant fordi han har en

er det mig ubegribeligt at det er nødvendigt

tror jeg også det er vigtigt at vi

ud over det fremadrettede der er med referencen til

også fremadrettet prøver at se på hvad det er vi kan gøre i kølvandet på det her

civilsamfundet foreningslivets betydning

skal fremmes og gerne på en måde så foreningslivet og civilsamfundet

fremmer følelsen af og mulighederne for at være en del af et arbejdsmarked for ærlig talt det er ikke det jeg er mest stolt af

dansk socialpolitik at vi i de sidste tyve til

nærmere en stagnation

der har været en del af arbejdsfællesskabet værdien af at være en del af et arbejdsfællesskab gælder for alle ikke kun dem der er på kontanthjælp værdien af at have folk med handicap på arbejdsmarkedet gælder for alle os som borgere dem der er arbejdstagere og dem der er arbejdsgivere fordi

vi her får en situation hvor man møder

det er det vi skal og med forslaget i dag og med den tekst som venstre også tilslutter sig får vi

bedre rammer for mødet i det civile

gennemføre det her diskriminationsforbud og til

jer andre fordi vi kan gøre det i fællesskab

jeg synes er vigtigt at markere er mennesker med handicap er mennesker med ressourcer evner

at bidrage med til fællesskabet alle har noget at komme med alle har noget positivt at give

handler om at alle også skal have chancen for at give det og chancen for at være med

eller at at man er i stand til at gå på restaurant selv om man har et fysisk handicap men det er

oplever at blive set ned på oplever at blive diskrimineret både direkte og indirekte

mange gode folk her på talerstolen som er kommet med en masse eksempler på det før mig

at bidrage som alle andre der ikke har et handicap har

derfor er det så sindssygt vigtigt at regeringen har indvilliget i at ændre lovgivningen så diskrimination af mennesker på grund af et handicap ikke kun er ulovligt på arbejdsmarkedet men også alle andre steder

til torvs efter en vigtig kampagne af institut for menneskerettigheder så nu sker der endelig noget og det er rigtig rigtig rigtig godt

hvor alle har adgang og derfor skal

skal vi forbyde diskrimination alle steder

tilgængelighed når vi bygger huse

uddannelsesinstitutioner når vi indretter samfundslivet og når vi giver normer og værdier videre til vores

at påpege at der er nogle steder hvor

er når støtten til mennesker med handicap forringes når det bliver sværere at

man ikke kan tage sin hjælper med på ferie og det dermed bliver forbeholdt nogle få fordi man selv skal betale for det eller når det tager mange måneder at få en handicapbil der er rigtig rigtig mange eksempler på

så meget værd hvis man ikke har så gode muligheder

for os i enhedslisten ikke kun om at have lige rettigheder det er et vanvittig vigtigt skridt men det handler også om at have lige muligheder for at udnytte

fordi det er mest fair og fordi vores fællesskab går glip af ressourcer når mennesker med fysiske eller psykiske handicap

den samme reelle chance for

vi er et af de rigeste samfund i verden vi har penge til at kunne inkludere alle i vores samfund meget mere end vi gør vi burde have hjerte og hjerne nok til at forstå

at den her sådan voldsomme enighed der er herinde kan fortsætte

vi også kan være med til at danne basis for at mennesker med handicap ikke kun har rettigheder til at være en del af fællesskabet men også har mulighederne for at udnytte de rettigheder

nogen som helst indflydelse på det her træk

konsekvenser for hvad man må og kan eller hvad man ikke må og ikke kan og det er selvfølgelig helt grænseoverskridende og forkert det er der heldigvis mange mennesker der mener her i landet og derfor har skiftende regeringer igennem mange år også ført en politik som har haft til formål at forhindre diskrimination på en lang række forskellige områder

som led i kampen mod diskrimination

ratificerede danmark i to tusind og ni fns handicapkonvention og i to tusind og fjorten tiltrådte vi den valgfri protokol til konventionen om individuel klageadgang til fns handicapkomité på den måde har man fået has på diskriminationen af handicappede i forhold til offentlige myndigheder og på arbejdsmarkedet men desværre har der så været et problem som er forblevet uløst og det er diskrimination mod handicappede i det civile samfund derfor hilser vi

liberal alliance yderst velkomment at børne og socialministeren nu vil gøre det forbudt at diskriminere

overalt i det civile samfund og

muligt at klage til ligebehandlingsnævnet over diskrimination af handicappede

er der nu sat et arbejde i gang med at udarbejde et egentligt lovforslag som kan blive forelagt på sædvanlig vis for folketinget

hilser vi naturligvis også meget velkomment

ser frem til at behandle frugterne af ministerens og ministeriets anstrengelser i salen men i første omgang glæder vi os selvfølgelig til at stemme for forslaget vedtagelse sammen med alle folketingets

på nuværende tidspunkt kun et forbud mod diskrimination på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet det betyder at der er mulighed for at forskelsbehandle personer uden saglig begrundelse alene fordi de har et handicap danmark er det eneste land i skandinavien der ikke har et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap problemet er også at vi ikke har én lov men derimod flere forskellige love der dækker flere forskellige samfundsområder og diskriminationsgrunde og vi har heller ikke ligesom i for eksempel sverige finland og norge et forbud mod diskrimination

er der kun en spredt beskyttelse mod diskrimination men altså ikke

specifikt på grund af handicap at vi kun har lovgivning i forhold til arbejdsmarkedet betyder

at en person med handicap kan nægtes servering på en restaurant eller kan få afslag på en forsikring vi har for nylig

eksemplet med en blind mand der blev nægtet besøg på en restaurant med sin kone fordi han ikke måtte have sin førerhund med ind det er selvfølgelig et stort problem og det er selvfølgelig helt uacceptabelt optimalt set burde vores samfund jo være indrettet så mennesker med handicap kan leve et liv

alle andre det er det desværre ikke endnu men i alternativet mener vi at vi i det mindste må have de samme forhold som i sverige norge og finland og at der skal være én samlet lov som tager sig af diskrimination af handicappede jeg vil anbefale ministeren at kigge på institut for menneskerettigheders

forslag som er et meget godt bud det er udarbejdet på baggrund af inspiration fra den norske svenske og finske diskriminationslovgivning fra

kommissionens forslag og fns

og vi ønsker også at understrege at vi i danmark som jeg nævnte i starten allerede i to tusind og ni har ratificeret fns handicapkonvention og at danmark derfor helt naturligt har forpligtet sig til at sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer

gerne kvittere for det er flot at hele folketinget kan slutte op om

karina adsbøl sagde i sin

talerstol nogle af os har haft møder

drøfte hvordan man kunne lave en mulig lov med generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap og institut for menneskerettigheder har

der var generel opbakning til og det er et gennembrud fordi der har

været træk kan man sige i diskussionerne

overskue de økonomiske konsekvenser af at skabe

en lov mod diskrimination af mennesker med handicap men det kan man

på mange måder og det er det der blandt andet er udtrykt i det forslag som institut for menneskerettigheder har udarbejdet derfor

et godt lovforslag som vi kan holde op imod det ministeren kommer med på

tidspunkt hvor vi skal forhandle det der

og det er trist at danmark ikke har taget skridtet fuldt ud for lang tid siden

det er lidt pinligt at vi er det sidste

arbejder med et lovforslag af den her karakter vi ved at det er slemt at blive udsat for diskrimination og jeg synes det er en forfærdelig historie andre har nævnt den med en dreng på fire år der får diagnosen diabetes og får at vide fra sin private børnehave at han ikke kan møde der længere det er jo altså næsten

må opleve i sådan en situation

noget om hvor forfærdeligt det er når man oplever en reel diskrimination det er også mærkeligt at vi lever i et samfund som det danske hvor bygningsreglementer er i orden med krav om tilgængelighed når man skal lave nybyggerier og ombygninger

når lovgivningen faktisk er der burde man jo også sikre sig at den

vi burde også insistere på at alle nye almene boliger får tilgængelighed så der bliver en større mulighed for boligvalg for mennesker med handicap

også bidrage til kulturministeriet har i hvert fald gjort det både før jeg blev kulturminister

bedre tilgængelighed for deres udsendelser

været en succes og det får mig til at sige at vi jo også skal arbejde for den digitale tilgængelighed

hele folketinget så bag støtten til at lovgive om forbud mod

så forbuddet bliver parallelt

eller seksualitet og det er jo blandt andet det som vi også vil gå efter tror jeg alle sammen

parallelitet på det område når det gælder mennesker med handicap så tak til dem der har bidraget til at vi er nået så langt som vi

og tak for tilsagnet

at ni partier går ind i det konstruktivt og

fælles ønske om at løfte opgaven

på det først vil jeg selvfølgelig sige tak til dansk folkeparti for at rejse den her

forespørgselsdebat som er både vigtig

i danmark har vi jo et generelt diskriminationsforbud som sikrer at man ikke

diskriminere på baggrund af køn og etnicitet det betragter vi nærmest som en selvfølge i en demokratisk retsstat

ikke været gældende for handicap mennesker med handicap er med den nuværende lovgivning kun beskyttet mod diskrimination på arbejdsmarkedet og det er uforståeligt og et eksempel på en helt urimelig ulighed i vores samfund ligebehandlingen af mennesker handler i bund og grund om at vi som samfund anerkender menneskers forskellighed

at alle skal kunne opnå samme muligheder i samfundet uanset hvem man er og uanset hvordan ens livssituation måtte

meget om derfor har det selvfølgelig også været problematisk og udfordrende at vi i danmark ikke har haft et generelt diskriminationsforbud i forhold til mennesker med handicaps ikke kun for os som samfund men i allerhøjeste grad også for de mennesker som som i deres liv og hverdag har mødt diskriminationen og har oplevet konsekvenserne af den det gælder for den fire årige der ikke var velkommen i en privat børnehave på grund af diabetes det gælder for den blinde mand der blev nægtet adgang til en restaurant fordi han havde en førerhund med sig det gælder for manden med en psykisk lidelse som ikke kunne tegne en livsforsikring

med en hjerneskade som ikke kunne få skriftlig information fra sin søns skole og det gælder for en lang række andre medborgere med handicaps som har oplevet diskrimination i deres hverdag i alle de tilfælde har manglen af et forbud haft direkte indvirkning på menneskers liv og vel at mærke uden at de har haft nogen som helst mulighed for at klage over det til ligebehandlingsnævnet og i alle tilfælde synes jeg at der er grund til at

spørgsmålet om vi som samfund kan se os selv i øjnene hvis ikke der bliver gjort noget ved det i sf har vi i mange år rejst spørgsmål og fulgt debatten på området både i forhold til diskrimination af handicappede

handicappedes ret til at tegne forsikringer

det generelle diskriminationsforbud

sidste år spurgte jeg den daværende minister på området hvilke initiativer hun og regeringen agtede at iværksætte for at imødegå fns kritik af at danmark ikke har et forbud mod diskrimination af folk med handicap da svarede regeringen at den var i gang med at overveje mulighederne og derfor

en dag som i dag glæde mig over

et lovforslag på området på den baggrund er

vi nu tager i forhold til at leve op til fns handicapkonvention som vi har tilsluttet os det skal ministeren have ros for og det kan vi i sf støtte hundrede procent

vedtagelse som vi støtter fjerner man så al forskelsbehandling med sådan en vedtagelse

en særlig tak til institut for menneskerettigheder for at have kvalificeret debatten med mange eksempler og også med input til løsninger

de har spillet en væsentlig rolle for debatten

sker noget på området så med fælles hjælp

enhver form er uacceptabel uanset om det sker på baggrund af køn etnicitet

handicap i danmark er alle lige for loven og vi har også

lighedsgrundsætninger for offentlige myndigheder i danmark har vi i mange år haft forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet det betyder at der ikke må ske direkte eller indirekte forskelsbehandling

fns handicapkonvention og derfor var man af den opfattelse at det ikke var nødvendigt at danmark indførte en generel bestemmelse om forbud

markerede dermed at man ønskede et samfund med ligeværd lige muligheder og lige deltagelse men trods alle gode hensigter vist sig

nægtet adgang til teatre biografer diskoteker restauranter og så videre vi kan simpelt hen konstatere at der

er god nok som konservativ ordfører er jeg glad for at vi har en borgerlig regering der er parat til

generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet fremover skal det være muligt at klage til ligebehandlingsnævnet ved overtrædelse af forbuddet

gang og det ser ud til at vi kan finde en løsning der imødekommer

en restaurant med sin førerhund

sin familie og blev afvist af restauranten

med en journalist hvor jeg fremhævede eksemplet med jørgen journalisten

ikke okay maj at hvis der sidder en blind mand som ikke kan spise ordentligt

tilstedeværelse prøv lige at udskifte

er det ikke okay maj at hvis der sidder en kvinde som ikke kan spise ordentligt ved pæne hvide duge

af kvindens tilstedeværelse eller vi kunne indsætte

eller homoseksuel eller en masse andre ting og så ville vi jo alle sammen præcis se hvor fuldstændig vanvittigt det er at

man overhovedet kan stille det spørgsmål det viser jo bare at det er vigtigt med et forbud mod

at alle har noget positivt at give

godt og flot og fint

jelved sagde

reel beskyttelse på lige fod med

at det at opleve diskrimination er noget der har direkte indvirkning på menneskers liv og det er fuldstændig rigtigt

oplever den lukkede dør og som ikke får mulighed for at være

diskriminationsforbud er en selvfølge i en demokratisk retsstat og at det er uforståeligt at det ikke gælder mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet

er der rigtig mange partier som har rost df

er velfortjent og gjort med rette

gør det en rigtig stolt af at være politiker og det får også en til at tænke på

fordi man gerne ville forandre og forbedre tingene og det er jo derfor vi er politikere somme tider

ikke er mennesker og som ikke interesserer sig ikke forstår og ikke har empati

dag som i dag viser virkelig at alle ordførere herinde i folketingssalen som har stået på den her talerstol har stor empati for mennesker med handicap

hvordan det må være at blive diskrimineret

sit handicap hvordan det må være at blive afvist på en restaurant jeg har selv en søn på ti år han er døv på det ene øre så når folk siger til ham philip kan du ikke høre så siger han nej

siger et eller andet til ham skal han nok svare tilbage i forhold til det nogle handicap er også mere synlige end andre handicap så derfor skal man også huske de usynlige handicap

for en rigtig god debat og tak til alle ordførerne og ikke mindst ministeren for at handle på det her område det er dejligt at ministeren har taget teten og der egentlig sker noget handling tak

til vedtagelse udsættes til torsdag den treogtyvende

for forespørgerne

vi giver lige de minutter der skal til så mødet er

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den treogtyvende februar

vi skal have forslaget begrundet og det går jeg så ud fra

at vi alligevel trækker et øjeblik så ministeren kan høre begrundelsen og dermed også kan svare på spørgsmålet ja og det gør vi så nu har vi samling på tropperne så nu da selv ordføreren for forespørgerne fru ane halsboe

er nået frem

indførelsen af økonomiske sanktioner over for mennesker som ikke har

man en sparepolitik på den offentlige velfærd som har negative konsekvenser for børn og udsatte

og de udsattes ambassadør i regeringen og derfor vil vi gerne have at ministeren får øjnene op for de negative konsekvenser den førte politik har for netop de børn og udsatte grupper hun er minister for regeringen har indført en række økonomiske sanktioner et kontanthjælpsloft

og fem og tyve timersregel som har til formål at presse de mennesker som er uden for arbejdsmarkedet til at finde sig et job ud fra en logik om at hvis man presser mennesker på økonomien

sanktioner er at de går ud over mennesker som

kunne finde sig et arbejde logikken bag systemet holder derfor ikke formanden for socialrådgiverne siger det meget klart

vi ser i øjeblikket skelsættende og den er det absolut største sociale problem i dag et problem den nye social og børneminister er nødt til at forholde sig til for selv om årsagerne til fattigdom ligger i beskæftigelsesministeriet

ressortområde og det har konsekvenser som vil forfølge os i generationer hvis ikke vi griber ind vi ved at fattigdom har alvorlige følger

dårligt helbred dårlig skolegang svagere udgangspunkt for at få sig en uddannelse og mere til det er en ældgammel og meget velunderbygget viden som netop har været udgangspunktet for

kompensere for sociale problemer der er en meget klar sammenhæng mellem de to ting vi er klar over at fattigdom og manglende social mobilitet ikke kan isoleres til økonomi alene men vi ved også at økonomien spiller en væsentlig rolle

har så store sociale eller helbredsmæssige problemer

løser man altså ikke de problemer ved at presse folk ud i fattigdom og konsekvenserne for de børn der rammes af en dårlig økonomi og måske oplever at blive smidt ud af familiens hjem

voldsomme hvis vi vil gøre os

så alle børn får lige muligheder for at vokse op og blive en del af fællesskabet frem for blot at skabe nogle enkelte mønsterbrydere så skal der være en helt anden tilgang til det

lige nu er situationen at regeringens politik skaber flere fattige børn alene i oktober den første måned med kontanthjælpsloftet

integrationsydelsen næsten fordoble antallet af fattige børn i danmark fra otte tusind i dag til op mod femtentusind børn fremover det er altså femtentusind børn som vil være i risiko for at lide alvorlige afsavn som statistisk set får et dårligere helbred

og en ringere chance for at få en uddannelse

er i risikozonen for at blive marginaliserede

som voksne at blive socialt udsatte vi kan endnu ikke se om der er kommet flere hjemløse eller flere som er blevet sat ud af deres bolig indtil videre ser det ikke ud som om det er tilfældet men de som

bekymrede for det sidste man lader være med at betale er huslejen først ryger den sunde mad besøg hos familie og venner måske den nødvendige medicin og lur mig om der ikke i nær fremtid vil komme nye tal og analyser der desværre viser at antallet af udsættelser stiger når de mennesker som presses til kanten ikke har flere strategier tilbage for at undgå den allersidste udvej og lader være med at betale huslejen jeg håber det ikke jeg håber det vitterlig ikke

melder i hvert fald også om øget aktivitet allerede før jul

fortalte kirkens korshær om ekstra travlhed i landets varmestuer

den syvogtyvende november to tusind og seksten afholdt kirkens korshær for første gang nogen sinde en landsindsamling til fattige danskere noget de forklarede som en direkte konsekvens af kontanthjælpsloftet danske handicaporganisationer fortæller at de har fået flere henvendelser fra handicappede som har svært ved at betale for deres medicin det endda på trods af de tilretninger der blandt andet på vores opfordring blev lavet for mennesker med handicap der sikrede at de alligevel ikke blev ramt så hårdt

med det faktum at der bliver flere børn der bliver flere ældre flere mennesker som har behov for hjælp og teknik eller ej

det have store og alvorlige konsekvenser for blandt andet de udsatte børn som ministeren skal være ambassadør for frem mod år to tusind og fem og tyve kommer der næsten nioghalvtredstusind flere børn mellem nul og fem år

nioghalvtredstusind flere børn det siger sig selv at det vil kræve flere pædagoger hvis niveauet skal svare til i dag faktisk op mod titusind flere pædagoger hvis niveauet skal svare til

ikke engang hvis vi taler om at gøre tingene bedre

og sammenlignet med to tusind og ni er der

til samme antal børn det rammer især de steder hvor der er børn med ekstra behov for støtte og det er typisk i de økonomisk dårligst stillede kommuner hvor man har flest udsatte børn og dårligste normeringer

rammer de samme grupper

både menneskeligt og økonomisk betaler det sig at investere i forebyggelse at gribe tidligt ind med metoder og værktøjer som vi ved virker og gode dagtilbud er noget af det vi ved har allerstørst effekt fattigdom er noget vi ved har langsigtede negative

med en betydelig sandsynlighed vil få sociale udfordringer senere i deres liv

det kan for eksempel være lavere uddannelse øget ledighed eller højere risiko for at havne på

sammenlignet med børn der vokser op i familier som aldrig

timersreglen og en udhuling af den offentlige vækst og færre offentligt ansatte er med til at ødelægge de indsatser og gode tiltag

regeringens økonomiske politik har alvorlige konsekvenser og det betyder at vi aldrig kommer til at bryde det mønster der betyder at den sociale mobilitet stadig er alt for ringe i danmark

det nærmest er givet på forhånd hvem der kommer til at leve et liv på kanten

ministeren skulle tage at gøre hvis hun vil tage sit ansvar som børnenes

vedtagelse efterfølgende og det er så det eneste ordføreren får ordet for efter ministeren okay godt tak

procent i den offentlige sektor

det vanskeligt at give en tilfredsstillende redegørelse for konsekvensen af en politik

men vi har egentlig nogle velbegrundede antagelser om virkningen og vi har hensigter og vi har også mål som vi ønsker at opnå og derfor

jeg alligevel forsøge regeringens ti mål for social mobilitet handler netop om de sociale konsekvenser af politik og indsatser og vi følger nøje op på målene så der vil være rig mulighed for at iagttage og debattere sociale konsekvenser de kommende år og til forespørgselsdebatten her vil jeg gøre mit bedste for at redegøre for de tilsigtede sociale konsekvenser af regeringens politik og der vil jeg

ansvar og fællesskab det står centralt i regeringens politik at flere skal være en del af fællesskabet flere skal løftes ud af offentlig forsørgelse og ind i beskæftigelse alt for mange børn og unge får ikke et ordentligt afsæt der giver dem mulighed for at nå så langt som muligt i livet og blive en del af fællesskabet og for mange mennesker med handicap eller psykiske vanskeligheder står på kanten af beskæftigelsesfællesskabet helt bredt set afhænger vores sammenhængskraft af vores fællesskab vi skal undervejs have øje for de frivillige kræfter der rummer stor værdi og kan danne grundlag for et bredere fællesskab

vi faktisk brug for at finde løsninger på vores udfordringer i fællesskab for ingen af os kan gøre det alene min tilgang som børne og socialminister er at åbne fællesskaberne mere op at have blik for helheden og forstå fællesskabet bredt for der er jo mange fællesskaber i samfundet

sportsklubben de frivillige foreninger og der er også kirkerne særlig for socialt udsatte er der behov for at arbejde for at flere indgår i samfundets fællesskaber og for nogle vil det kunne bane vejen for uddannelse og job

muligt selv med den bedste hjælp og støtte at blive selvforsørgende men alle kan blive en del af samfundets mange fællesskaber og få større livskvalitet som følge af en effektiv socialpolitik det er målet for regeringens politik en hensigt med jobreformen er at gøre det mere attraktivt at arbejde i forhold til at

modtage offentlig forsørgelse en konsekvens er at nogle får et lavere rådighedsbeløb end ellers og det skal jeg sådan set gerne erkende

kan give udfordringer i nogle familier målet er derfor også at mennesker påvirket af kontanthjælpsloftet kun bliver midlertidigt berørt og at kontanthjælp kun skal være en kortvarig ydelse for målet er at flere skal

af arbejdsfællesskabet men der er mennesker som har så store sociale problemer at det forhindrer dem i at arbejde opgaven for socialpolitikken er at sørge for at udvikle og udbrede sociale løsninger der gør en reel forskel og som bringer dem tættere på et arbejde en uddannelse eller et andet af samfundets fællesskaber og det kræver mere viden om hvordan man løser de sociale problemer som hindrer nogle mennesker i at deltage vi kan nå langt når vi lykkes med at skabe sammenhæng mellem beskæftigelses og socialpolitik et eksempel er initiativet social støtte i overgang til og fastholdelse af job der er over de kommende fire år afsat knap fyrre million kroner til initiativet som skal afprøve en helhedsorienteret indsats på tværs af social og beskæftigelsesområdet så flere udsatte borgere kan komme i ordinære

især arbejder ud fra et helhedsperspektiv er vejen frem og jeg tror på at det kommer til at gøre en forskel i længden socialpolitikken kan bidrage til at flere kommer i beskæftigelse men jeg

den anden vej beskæftigelse kan bidrage til at mindske sociale problemer og som en del af en social indsats kan uddannelse og beskæftigelse således anspore en positiv forandring bedre trivsel og mental sundhed for mennesker vi svigter også børnene hvis forældrene holdes uden for arbejdsfællesskabet for eksempel hvis det kan betale sig at arbejde

vare på sig selv og derved også blive gode rollemodeller for deres børn

det berører mig selvfølgelig når børn lever en hverdag hvor pengene kun rækker til

nødvendige men vi løser ikke udfordringer som afsavn og negativ social arv ved at give højere ydelser

gå så langt som til at sige at det er uansvarligt

lav indkomst men den lave indkomst er jo en følge af det lave uddannelsesniveau den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og det dårlige helbred ikke omvendt og vi skal i stedet fokusere på varige løsninger der løser årsagerne til lav indkomst og som er baseret på dokumenteret effekt det står helt centralt i regeringsgrundlaget at alle børn og unge skal have et godt afsæt i livet de må ikke tabes på grund af manglende faglige forudsætninger men heller ikke på grund af en svag social baggrund

afgørende vigtigt at vi sikrer gode rammer for familien som institution i samfundet

skal vi også hjælpe forældrene og give dem de bedst mulige rammer for at de kan være en del af arbejdsfællesskabet og udfylde deres forældrerolle ansvarligt uanset promillestørrelsen på væksten i den offentlige sektor

bruger vi mange penge på socialområdet kommunerne anvender cirka fem og fyrre milliard kroner om året sociale indsatser indsatserne tror jeg på gør en forskel men jeg mener også at vi må stræbe efter flere og bedre resultater regeringen ønsker at understøtte kommunerne i at omlægge den sociale indsats så den i højere grad bygger på viden om hvad der virker og bliver mere effektiv og mange redskaber i dette arbejde er allerede rullet ud og flere vil komme i de kommende år det er også noget som optager ordførerkredsen altså socialordførerne

satspuljekredsen hvor vi jo har fokus på de mere vidensbaserede indsatser

kan måle effekten af indsatserne regeringen forfølger de ti mål for social mobilitet som altså sætter en retning for hvor socialpolitikken skal hen og hvad vi skal lykkes med og her er de overordnede overskrifter at

være en del af arbejdsfællesskabet og at færre skal være socialt udsatte det skal drive en udvikling hvor vi gør mere af det der virker og det er mit grundlæggende udgangspunkt for de konkrete initiativer vi skal sætte i værk på socialområdet for børn såvel som for voksne og her har jeg endda ligesom socialdemokratiets ordfører sagde det lige før store forhåbninger til satspuljens store investeringsprogrammer for udsatte børn unge og voksne

herske tvivl om at der er et stort potentiale for at gøre det bedre på socialområdet både med at forebygge og afhjælpe sociale problemer men også med at fremme mulighederne for uddannelse og beskæftigelse hvor det er muligt og det løser vi ikke med højere økonomiske ydelser eller en justering i promillen for væksten i den offentlige sektor det kræver et langt og vedholdende fokus at sætte ind med de indsatser der virker og mange opgaver venter i de kommende år

udsatte børn og unge kan og skal klare sig bedre i skole og

dagtilbud skal løftes og institutionerne skal være bedre til at bryde den negative sociale arv vi ved at de kompetencer der dannes tidligt i livet har stor betydning for børnenes videre udvikling

er det også vigtigt for mig at vi understøtter at børn finder et stabilt fodfæste hvor de trives lærer og udvikler sig i de tidlige fællesskaber så de ikke falder udenfor i livets senere fællesskaber danske dagtilbud

i dag ikke gode nok til at bryde den negative sociale arv selv om vi ved at det er en god investering i børnene at sætte tidligt ind

baggrunden for at regeringen vil styrke kvaliteten i dagtilbuddene blandt andet med fokus på læring og trivsel for alle børn og også på at mindske den negative sociale arv derudover skal vi tilbyde børnene gode og stimulerende læringsmiljøer i dagtilbuddene vi ved fra forskningen at en tidlig indsats gøre en stor forskel for børn der er socialt udsatte

at overvurdere med finansloven får vi afsat fem hundrede og firs million kr som skal højne kvaliteten i dagtilbuddene jeg glæder mig til at præsentere et udspil i løbet af foråret som sætter et skarpt fokus på hvordan vi kan styrke kvaliteten i dagtilbuddene herunder også

regeringen har et mål om at færre skal være hjemløse

er vigtigt at holde sig for øje at hjemløshed for langt de flestes vedkommende handler om mere og andet end at stå uden bolig fire ud af fem hjemløse har enten et misbrug en psykisk lidelse eller begge dele fire ud af fem hjemløse derfor er det først og fremmest virksomme sociale indsatser der skal hjælpe hjemløse til en mere tryg og stabil tilværelse

vi har et stærkt fundament at bygge videre på

kan indsatsen for hjemløse også forbedres for der er målgrupper der i dag ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte af de eksisterende indsatser og vi ved heller ikke nok om hvordan vi forebygger

om at indføre et socialt frikort som øger den skattefri indtægt for de mest udsatte borgere og det

hjemløse regeringen har også ambitioner på stofmisbrugsområdet og derfor er et andet af regeringens sociale mål at effekten af stofmisbrugsbehandlingen skal forbedres det stiller krav til os om at vi skal arbejde målrettet med behandlingsmetoder som vi ved virker som vi ved har en positiv effekt og der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem hvor mange ressourcer kommunerne bruger på området og effekten af misbrugsbehandlingen det behøver således ikke at være de dyreste behandlingsmetoder som har den største effekt derfor ønsker regeringen at sikre at kommunerne får bedre redskaber så de i højere grad end nu

også undersøge muligheden for at forkorte behandlingsgarantien så personer med misbrug hurtigere kan komme i behandling når motivationen er størst derfor indleder sundheds

børne og socialministeriet snarest muligt en koordineret og fælles undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien i den lægelige og sociale behandling af stofmisbrug samt behandlingen i fængslerne behandlingsgarantien er i dag fjorten dage efter at borgeren har henvendt sig til kommunen

lige et ord mere om ansvar vi har et ansvar for at vores politiske arbejde hjælper mennesker til et bedre og mere værdigt liv vi har et ansvar for at vores fællesskaber er kendetegnet ved empati og rummelighed på uddannelser og arbejdspladser i foreninger og i familier tidligere generationer har arbejdet hårdt for at skabe det gode samfund som alle os der lever i dag har glæde af mit mål er at levere et endnu bedre samfund videre til vores børn og børnebørn vi skal derfor rette blikket mod de varige løsninger der holder om ti og tyve år de løsninger der gør at vi kan overlade et større fællesskab med flere inkluderede til næste generation det er vores ansvar og det er de tilsigtede sociale konsekvenser og regeringens politik tak for ordet og

så

og samtidig dæmme op for de negative konsekvenser den førte politik i øvrigt har for udsatte grupper i vores samfund herunder udsatte børn folketinget konstaterer med bekymring at kontanthjælpsreformen og den lave offentlige vækst tilsammen har den konsekvens at flere bliver socialt udsatte at uligheden stiger og at færre får muligheden for at bryde negative sociale mønstre folketinget understreger at alle børn og mennesker skal have lige muligheder folketinget opfordrer på baggrund heraf regeringen til at føre en politik der aktivt modvirker tendensen til øget ulighed

regeringsmagten var det også præcis det vi gjorde

igennem det her desværre en gang tidligere hvor regeringen indførte nogle fattigdomsydelser som viste sig ikke at virke og da vi kom til

det givne tidspunkt som ingen af os jo desværre kender

tage alvorligt uanset om man så vil kalde

håber da at de partier der stemte for de her ting også kan se problemerne

et mere lige og retfærdigt danmark ud af og

får man arbejde og den lave offentlige vækst er rigtig skadelig vi skal modvirke konsekvenserne af ulighed og fattigdom

bare nødt til at spørge

i regering har haft af konsekvenser

for nogle men i indførte også ungeydelsen som betyder at tusindvis af unge nu er endt i hjemløshed

som den socialdemokratiske regering

er en af grundene til at den her regerings kontanthjælpsreform rammer så hårdt der var en skattereform der omfordelte fra bunden til toppen og så var der en ekstremt lav offentlig vækst som ikke fulgte den demografiske udvikling bliver det overordnede billede

arbejde og som ikke havde andre problemer end at være arbejdsløse og være på kontanthjælp

hele vores tanke var jo netop at dele folk op og sige hvis du

skal du have ekstra hjælp så skal ressourceforløb så sætter vi ekstra ind så skal vi nok få dig et sted hen hvor du på et tidspunkt igen kan blive en del af et arbejdsfællesskab og det betaler vi med det vi sparer på de mennesker som ikke har andre problemer end arbejdsløshed og som skal ud og finde sig et arbejde eller starte i en uddannelse

til beskæftigelsespolitik

tanker om at have et arbejde og kunne forsørge sig selv betyder ufattelig meget

hvis man pressede folk på pengepungen kunne de flytte sig ungeydelsen bygger på tesen om

det nok bare et spørgsmål om at presse dem på pengepungen

selv stod og henviste til lige før siger at det

det der er sket tusindvis af unge er endt i hjemløshed på grund af den ungeydelse

det der sker skal jeg forstå

sådan at det kun gælder fremadrettet og at der ingen erkendelse er af at

ellevetusind færre offentligt ansatte

den offentlige vækst var lav

indført talrige reformer som forsøgte at få folk til at præstere

hvor det implementeres fuldstændig i modstrid med

problematisk og det skal vi da i høj grad tage ved lære af

argumentation og så den medmenneskelighed der ligger i to hundrede og fem og tyve timersreglen

få de folk der kan yde en indsats i arbejdsfællesskabet til at blive afprøvet og til

er i stand

su lignende sats brugte vi så på at investere i alle dem der ikke lige kunne endnu men som vi havde en drøm og et håb om at kunne få flyttet et sted hen hvor de også på et tidspunkt kunne

er meget stor forskel på at bruge økonomisk incitamenter

og folk der ikke kan flytte sig og jeg synes i høj grad at regeringen rammer folk der simpelt hen ikke er i stand til at flytte sig og det eneste resultat jeg

men jeg synes ikke det skarpt står for mig hvad man bruger som argument for når man har regeringsmagten

imod noget andet når man er i opposition og så var der altså

men dog ikke helt så højt som det var før

ikke kan finde fem hundrede million

vi engang igen får regeringsmagten

finansiere

til at stå og love amager halshug til hver eneste dansker ude i stuerne der sidder og ser med

i har tænkt jer at gøre ved økonomien i mellemtiden

påstår noget andet

et klart svar fra socialdemokratiet vil i afskaffe kontanthjælpsloftet når i selv kommer

i regering det kontanthjælpsloft som man må forstå er fuldstændig frygteligt for der er fem hundrede million

og jeg håber meget at vi kommer til meget snart og at der kommer til at være penge til at ordne det her

jeg godt spørge lidt ind til den argumentation der handler om at man siger at det er fordi socialdemokraterne ikke ved hvordan økonomien ser ud

år vi står jo i en situation hvor der

beskæftigelse vi kæmper for at få de sidste ind

den halve milliard vi skal bruge til at rulle det loft tilbage

meget interesserede i at få det evalueret og kigget efter i sømmene så vi så vi sikrer at de intentioner rent

de bliver ramt af et kontanthjælpsloft som det her som betyder at

børnenes deltagelse i børnefødselsdage og lejrskoler

hvordan stress og bekymringer er noget vi skal komme til livs og hvordan socialt udsatte skal være en del af fællesskaberne anerkender dansk folkeparti den forskning der viser at det netop er udelukkelse fra fællesskaber og stress og bekymringer

taler meget fint om at deltage i fællesskaber og så videre anerkender ordføreren at

for børn og udsatte grupper som regeringens politik medfører

at lave så håndfaste konklusioner på hvad der

får for vi taler hele tiden om de initiativer der er blevet skabt for at få flere ud i arbejdsfællesskabet som noget der ikke har effekt i forhold til det

nemlig at få folk fra passiv forsørgelse ud i

at vi gør socialpolitik til et spørgsmål om

putte folk i nogle kasser nogle statistikker i stedet for som jeg tror vi i øget omfang skal gøre at betragte socialt udsatte som det de er individuelle mennesker

og løsningen er ikke altid

kan være at man får

med boligselskaber og andre

væksten i den offentlige sektor

når det bliver koblet op på spørgerens

jo flere penge man giver til socialt udsatte

er socialpolitikken det tror jeg ikke er vejen frem jeg tror at der

år og dag har været eksempler på

at have god samvittighed give dem nogle penge være passiv

og beder folk om at klare sig selv

er hjælp til selvhjælp

det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om kroner og øre men der er nogle der uanset om vi taler ungeydelse eller vi taler kontanthjælp ikke i

gå fra passiv forsørgelse

vi bredt har lavet en satspuljeaftale der netop skulle se på om man skulle have været på en anden ydelse men princippet uanset om det er ungeydelse eller kontanthjælpsloft om at man skal anspores til at gå fra passiv til

at antallet af ikke mindst par på kontanthjælp steg meget meget dramatisk for mig er det et udtryk for at man netop troede at det ikke er et spørgsmål om at det skal

og spørgsmålet om konsekvenserne af en meget lav offentlig vækst

den demografiske udvikling det vil sige at vi bliver flere og flere mennesker men

hvis man skal starte der er store børns opvækst og muligheder i fremtiden for at få et job og få en uddannelse har rigtig meget at gøre med penge det viser al forskning

kan være en social adgangsbillet

at børn vokser op med konstante bekymringer for

på at leve et sundt børneliv gå i skole og være god til det andre udsatte grupper end

børnene rammes også hårdt det er mennesker

mennesker med psykiske problemer eller misbrug eller begge dele som

det er veteraner som er gået i krig fordi de danske politikere har besluttet det

også bliver ramt af den her kontanthjælpsreform som er omdrejningspunktet

så mange gange her fra talerstolen at det nærmest er

ramt af kontanthjælpsloftet er ikke engang arbejdsmarkedsparate det betyder at de har nogle problemer der gør at de ikke selv hvis arbejdet var der var i stand

når man har en lav offentlig vækst der ikke følger med den demografiske udvikling

det er selvfølgelig noget som ikke bare rammer de allermest socialt udsatte men også rammer det brede flertal

bliver så gamle at de skal på plejehjem velfærdssamfundet er jo noget der gavner os alle sammen og

os alle sammen og det øger uligheden

inderligt at vi en dag kommer derhen hvor

tro på vores fællesskab og velfærdssamfund

jeg tror bare det handler om at vi tør satse på den jeg tror også at alle mennesker har noget at bidrage med

som er syge eller har et handicap eller har ptsd eller

har noget at bidrage med men så skal vi lave et offentligt system og et socialt system som fremelsker det i stedet for at

tiden slår dem oven i hovedet og giver dem flere bekymringer

at det det her forandrer sig og at vi får et

jeg bliver også nødt til at sige at den stigende ulighed de færre offentligt ansatte den alt for lave offentlige vækst

noget som sf socialdemokratiet radikale stod fadder til under den tidligere regering og jeg håber så inderligt

sfi lavede for en halv år siden en undersøgelse hvor man undersøgte materielle afsavn i fattige familier man brugte den fattigdomsdefinition som den tidligere regering havde indført der undersøgte man også spørgsmålet om adgang til fritidsaktiviteter og undersøgelsen byggede på at man gik ud og spurgte folk selv konklusionen var at når det kom til adgang til fritidsaktiviteter

ingen forskel mellem fattige familier og

så vil jeg gerne høre hvorfor ordføreren igen og igen bliver ved med at gentage det synspunkt

et udtryk for intellektuel dovenskab at man ikke gider sætte sig ind i det eller hvad skyldes det

er der ingen forskel

være nogle man godt kan regne med og som ordføreren refererer til i alle mulige andre sammenhænge så er det cherry picking at man vælger det man godt selv kan lide eller er det bare fordi man har hørt nogen sige det i en debat jeg synes det

penge på lommen til at gå ned og være med på pizzeriaet

stor gruppe fra klassen går af sted dagen efter det kan også være man ikke kan komme med til børnefødselsdag fordi der ikke er penge til en gave og så synes man det er flovt det kan også være man ikke kan komme med på lejrskole de afsavn har konsekvenser og de konsekvenser skal liberal alliance blandt andet tage ansvar for i stedet for at

at sfi undersøgelsen var stor grundig og velunderbygget og hvad ved jeg

var en undersøgelse fra børnerådet den undersøgelse fra børnerådet

er lavet i en periode under en tidligere regering før noget som helst

den er lavet i foråret to tusind og femten

ikke er enig men det er den altså bare et af spørgsmålene i den undersøgelse

kendt mærke er et udtryk for et

mine børn kunne påstå at de har

det kan være en del af det der med fællesskabet men det betyder ikke at vi skal sætte ind med de store

ydelser og alt muligt andet hvis det eneste problem

ramt af kontanthjælpsreformen fra herre carl holsts

mangler sko i et bestemt mærke

man netop også konkludere at en række af de steder hvor der så var reelle økonomiske udfordringer

at kunne deltage gik kommunen jo ind for det har kommunen

og i langt mindre grad om

de rigtige sko de går i det synes jeg er problematisk når børn går og tænker på budgetter

hvor huslejen skal komme fra i stedet for at bekymre sig om om de har de rigtige sko

det her kontanthjælpsloft har vi debatteret rigtig meget

så socialdemokratiet der stiller forespørgslen og det synes jeg er

at socialdemokratiet jo ikke vil svare klart på om de vil afskaffe kontanthjælpsloftet

det er rigtig fornuftigt at vi har indført et kontanthjælpsloft i i danmark et kontanthjælpsloft der betyder at vi stadig væk har verdens højeste niveau

har i så mange andre lande det må være sådan at der er et sikkerhedsnet i danmark som

at man kan leve et anstændigt liv hvor man har tag over hovedet og kommer mad på bordet og hvor der endda også er råd til lidt ekstra hvis man ellers kan administrere sin økonomi

det er et af de steder hvor der kan være problemer for det er jo korrekt at der er mennesker

det vedkender alle sig og det må jeg så bare konstatere at

gøre meget ved så det er måske noget som man desværre oplever men der skal man jo gå ind og hjælpe

svaret er jo ikke at give mennesker med massive sociale problemer endnu højere ydelser når vi i forvejen har et meget højt ydelsesniveau

at sørge for at man går ind og hjælper sørge for at huslejen bliver betalt og at der måske endda bliver sat penge til side så der er

også til de børn der måtte være i de her

blandt andet derfor man får nogle af de højeste ydelser kontanthjælpsloftet i sig selv er fornuftigt for skal være en forskel

leve af offentlige ydelser og at tage et arbejde til de lønninger som arbejdsmarkedets parter har aftalt

fornuften i og have en interesse i at vi selvfølgelig ikke kortslutter de aftaler der bliver lavet

at sige du kan bare få lige så meget på kontanthjælp som du kan

indtruffet vi har ikke set udsættelser vi har ikke set

det er jo dejligt det var der heller ikke nogen af os der lavede aftalen som sådan set forventede det vi derimod ser indikationer på

er at det virker rigtig godt

to hundrede og fem og tyve timersreglen rent faktisk virker og det er den bedste socialpolitik

regeringens ambition om at de offentlige udgifter skal stige med nul

den helt store sociale katastrofe i danmark er tre promille tre promille i et land

altså et syn der går på at den kun kan blive bedre hvis man tilfører flere penge at det bare handler om at putte flere penge ind i en af verdens største offentlige sektorer det er da kun i politik man tænker sådan der er da et enormt potentiale i danmark for at sørge for at vi får mere for pengene bare tag socialområdet

ting man skal til at kigge på der er masser af ting vi kan gøre bedre i danmark for at hjælpe socialt udsatte der er masser af benspænd for socialt udsatte

i den offentlige sektor men det er da ikke et ressourceproblem jeg mindes at

i debatten for nogle uger siden med nanna gotfredsen fra gadejuristen som arbejder med de mest socialt udsatte mennesker overhovedet

om penge flere penge problemer hvis man bare bliver ved med at gøre det samme

er mere interesseret i at bruge det her i en politisk debat der handler om

at angribe regeringen end at kere sig om hvordan vi rent faktisk får løst nogle af de her problemer hvis man tror svaret er flere penge

for første gang i landets historie er der nogle organisationer der er gået ind og har lavet en indsamling til fattige børn og familier er det noget som

er det noget man gør bare for sjov eller er det fordi der reelt er en udfordring for nogle familier der netop ikke har det der skal til for at få en hverdag til

det civile samfund fyldte endnu mere men jeg må også bare sige

der også blive delt endnu flere penge ud også selv om vi blev rigere jeg tror

om ti år uanset at vi bliver rigere og mere velstående

hjælpe andre mennesker men man kan ikke tage det som et

at de sociale problemer også bare eksploderer i danmark det kan man ikke

ind skal de også bruges men der må være en årsag til

det er vel ikke for sjovs skyld at de gør det det

fordi der er brug for det så

den tidligere regerings egen fattigdomsdefinition så det er også det der med at smide det

rundt altså mener ordføreren at en en enlig mor med to børn som får syttentusinde og sekshundrede kroner udbetalt er

vil der være fem hundrede million kroner jeg går ud fra at ordføreren er klar over at når

engang kommer til og skal lave lave reformer så vil der være mere end fem hundrede million kroner at gøre godt med ellers så kan ordføreren

godt at det kan enhver regering derfor er det udtryk for

men men det er da spøjst at ordføreren kan holde en brandtale om hvor frygteligt det her

sige det fjerner vi selvfølgelig måske hænger det sammen med at ordførerens parti godt ved at incitamenter virker og derfor selv har lavet flere reformer hvor man indfører økonomiske incitamenter det være sig både over for kommuner og over for borgere

de skal gælde for de under tredive årige men de kunne godt gælde for alle vil det være

så kan det også være at det godt kan gå hvis man ni og tredive så det

samfundets såkaldte bund ikke har andel i fremgangen tværtimod mange syge skadede udsatte og ledige danskere og deres familier har mens vi andre har mærket fremgangen til stadighed fået reduceret deres offentlige ydelser kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen integrationsydelsen har skåret i de udsattes hjælp

man kan spørge sig selv hvad er det for et velfærdssamfund der tager de udsattes hjælp i opgangstider for fattigdommen har konsekvenser det fører til socialt armod stigning i negativ social arv og i nogle tilfælde social eksklusion

i to tusind og tre var det således hvert fjerde barn de kunne kategorisere som værende i underklassen

negativ social arv og hvordan er det så at fattigdom helt konkret risikerer at påvirke mennesker

selvfølgelig på masser af forskellige måder

at sindet optages optages så meget af bekymringer

i pengenød at det forringer vores intelligens

gennemsnit på tretten iq point det skal forstås sådan at bekymringer om økonomi daglige bekymringer om regninger og

spærrer for hvad man ellers kan rumme i sit hoved

folk der skal gennemføre en uddannelse og fattigdom har også store konsekvenser for børnene

der hedder konsekvenser af at leve i fattigdom både sundhedsmæssige sociale og uddannelsesmæssige konsekvenser for børn

i alternativet forstår vi ikke hvordan vi som et rigt samfund vælger at skabe vilkår for de udsatte svage og ledige danskere som fremmer den negative sociale arv vi forstår ikke hvorfor man bruger tider hvor der er opgang og velstand i danmark til at reducere de udsatte familiers mulighed for at komme ind i en positiv spiral

ved at oparbejde en både menneskelig og økonomisk gæld til fremtiden

vokser også de afledte udgifter på mange områder i samfundet

i sundhedsvæsenet retsvæsenet

for overførselsindkomsterne hvor man vil opleve stigende udgifter i fremtiden modsat er det jo sådan at når man skaber trivsel og livskvalitet hos udsatte

fremtiden investering i mennesker

der er udsatte men også gode udviklingsmuligheder uddannelsesmuligheder gode liv for børnefamilierne ja investering i alle mennesker i samfundet er en rigtig god forretning både menneskeligt og økonomisk

det der betaler sig bedst tilbage både økonomisk

er glad for at socialdemokraterne har rejst den her debat og taget initiativ til den her forespørgsel jeg synes også er noget socialdemokraterne selv kan gøre nu når man heldigvis bekymrer sig så meget om de udsattes lod og der vil jeg godt lige vende tilbage

fleksjobreformen der er i øjeblikket en evaluering af den reform

jeg vil gerne appellere til at socialdemokraterne går foran sammen med forligsparterne for at få justeret den reform på plads for det er rigtigt den var jo godt nok tænkt i ressourceforløb den været skrevet af en dygtig socialrådgiver men kan vi ikke få det justeret på plads sådan at mennesker syge og udsatte danskere ikke skal parkeres på ubestemt tid

det lykkedes jo ikke at

en borgerlig regering hvor fattigdomsydelserne var indført

vi ved at danmark ikke har formået at bryde den negative sociale arv vi ved også

at klare sig godt gennem folkeskolen og et uddannelsesforløb efterfølgende

ofte fordi det er forældre der ikke kan give dem de muligheder derfor taler vi

år om læringsuligheder i børnegruppen det vil kræve en ekstraordinær indsats tidligt i børns liv for eksempel i børneinstitutionerne at bekæmpe læringsulighed

procent ikke godt nok der skal findes ressourcer der kan bidrage til at alle børn får mulighed for at udvikle sig socialt og gennem udfordringer og høje forventninger i fællesskaber med andre børn

regeringen vil styrke indsatsen i daginstitutionerne det er rigtig fint det vil det radikale venstre også

og endnu større udfordring hvis familiens vilkår bliver præget af mere og mere fattigdom

de nul procents vækst modsvarer jo ikke

indbygget en forringelse af økonomien i den offentlige sektor derfor må jeg konkludere at de gode viljer må erkende at der er brug for en anden tilgang til mennesker der har det svært i forvejen

god idé når kommunerne gennemfører ressourceforløbet som det er tænkt og i virkeligheden bør vi måske sætte mere massivt ind for at lære af de kommuner der gør det som det er tænkt og hvor det virker

vi skal jo sætte ind for at hjælpe mennesker der har brug for en

det der er kunsten i det politiske arbejde radikale venstre vil øge midlerne til børneinstitutionerne til flere pædagoger og til uddannelse radikale venstre vil afskaffe fattigdomsydelserne lige så hurtigt det

kan lade sig gøre og vi har finansieringen med til det vi satser på en generationsgave

allerede i tusind og seks traf et stort flertal i folketinget beslutning om at pensioneringen udskydes et år fra to tusind og tredive den beslutning

fem og tyve for de ældre der kan arbejde et år mere og gør det de der ikke kan skal med en lægeerklæring i hånden kunne få en seniorpension

fremtiden kan være en udfordring for os alle så vi burde diskutere hvordan vi skaber sammenhæng mellem en økonomi der er i balance og et værdigt samfund for alle

politisk der skal ikke herske nogen tvivl om at vi i sf er store modstandere af regeringens kontanthjælpsloft integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen for os er det et grundlæggende spørgsmål om rimelighed og retfærdighed vi mener ikke at kontanthjælpsreformen

rimelig eller retfærdig over for de mennesker den rammer vores danske flexicuritymodel bygger på at vi er i stand til at sikre dem der er ledige

nogle rimelige levevilkår som giver dem bedre mulighed for at komme i beskæftigelse igen men den er også en del af vores grundlæggende samfundsmodel som handler om at vi er i stand til at sikre tryghed for udsatte grupper herunder børnene og give dem nogle levevilkår som hjælper dem med at bryde med chanceuligheden kontanthjælpsreformen svigter desværre begge dele kontanthjælpsreformen rammer især børnefamilier og det er derfor uundgåeligt at regeringen med stramningerne vil skabe fattigdom blandt vores børn

forstærke marginaliseringen og eksklusionen fra fællesskabet i de familier som rammes hårdest af kontanthjælpsloftet vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af loftet men vi ved feks at

der lige nu er omkring fyrretusind hjemmeboende børn under atten år

familier som bliver berørt af kontanthjælpsloftet arbejderbevægelsens erhvervsråd har samtidig beregnet at kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen samlet set indebærer at syv tusind flere børn kommer under den fattigdomsgrænse regeringen har afskaffet fordi man ikke anerkender fattigdom som et socialt problem det vil betyde en fordobling af antallet af fattige børn i danmark jeg hører historier fra socialrådgivere der møder de her familier herunder at herunder at de flytter til boliger som ikke er egnet for børn og som indebærer at børnene skal flytte skole

familierne trækker sig fra sociale behandlingsforløb de var i gang med og at forældrene dropper nødvendige udgifter

sig selv og familien som de lige nu kan slippe for uanset de langsigtede konsekvenser det er altså åbenlyst at børnefattigdom i danmark vil medføre dårligere børneliv og en markant ulighed i børns livsmuligheder det bliver en meget dyr regning

det mener jeg ganske enkelt ikke vi skal acceptere i et af verdens rigeste samfund regeringens egne tal har

med knap syv hundrede personer det er målt op

at de tilsammen rammer over halvtredstusind mennesker

samt disse menneskers familier og børn mange af de borgere har mange og alvorlige problemer med helbred uddannelse isolation sociale problemer og så videre de fleste har brug for en forstærket indsats hvis de skal i job eller uddannelse så de ikke efterlades på en langvarig og meget lav social ydelse de skal have en indsats der samlet sætter ind over for alle deres problemer med revalidering og anden uddannelse med en sundhedsfaglig indsats med misbrugsbehandling med netværkssamarbejde med med ressourceforløb og så videre det kræver at kommunerne har råd til det for det koster selvfølgelig at hjælpe folk på fode igen og det har kommunerne ikke i dag der er desværre heller ikke noget der tyder på at kommunerne får det i fremtiden

demografiske udvikling risikerer at skabe en bombe under vores velfærdssamfund det synes jeg er bekymrende og det mener jeg at enhver anstændig og socialt engageret regering bør tage meget alvorligt sf tilslutter sig derfor

vedtagelse som socialdemokratiets ordfører

der også mange der faktisk ryger under den grænse som fogeden har sat for hvad det er man

enlig mor med tre børn fattig tyvetusinde og trehundrede kroner udbetalt

har også nogle menneskelige konsekvenser for nogle børn der går i en skole som går i en daginstitution eller det kan være familier hvor mor og far er gået fra hinanden og hvor den ene forælder så er nødt til at

fra fra det familieliv de ellers havde fået organiseret sig omkring så jeg mener faktisk at vi har et ansvar for ikke at skabe dårligere livsbetingelser

underforstået at man ifølge rockwool fondens budgetter kunne se at det var højere end kontanthjælpsloftets niveau er

over for herre joachim b olsen

når han stiller spørgsmål

efter den korte tid regeringen har været ved magten

ti mål for social mobilitet handler netop om de sociale konsekvenser af politik og indsatser

nøje op på målene så det vil være muligt

debattere de sociale konsekvenser i de kommende år altså det er jo noget vi skal gøre efterfølgende det er konservativ politik at flere skal være en del af fællesskabet og at flere skal løftes ud af offentlig forsørgelse og ind i beskæftigelse

at gøre det mere attraktivt at arbejde i forhold til at modtage offentlig forsørgelse en konsekvens er at nogle får et

målet er at mennesker der bliver påvirket af kontanthjælpsloftet kun bliver kortvarigt berørt da kontanthjælp kun skal være en kortvarig ydelse det er også vigtigt

at civilsamfundet inddrages altså fællesskabet

ikke været talt så meget om her i dag men det man har konstateret og kan konstatere ude omkring

der er mange fællesskaber

sportsklubber og frivillige foreninger kirke og ikke mindst familie socialt

der arbejdes for at flere indgår i samfundets fællesskaber det vil for nogle bane vejen for uddannelse og job for andre er det ikke muligt selv med den bedste hjælp og støtte at blive selvforsørgende men alle kan blive en del af fællesskabet og få større livskvalitet det er vigtigt at sikre gode rammer for familien som samlingspunkt i samfundet skal vi kunne hjælpe børnene godt på vej i livet er det vigtigt at give forældre de bedst mulige rammer for at være en del af fællesskabet og udfylde deres forældrerolle

fem og fyrre milliard kroner om året

indsatser og kommunens indsats

at gå efter flere og bedre resultater vi skal støtte kommunerne i at omlægge den sociale indsats så

der virker og hvordan man blive mere effektiv jeg så også

ligesom herre joachim b olsen gjorde hvor gadejuristen

som konstant taler om fattigdom og fattige familier

var at der var penge nok i systemet men de blev bare brugt alt

til andre større byer og det vi skal

noget mere ud af de her penge det var nanna godtfredsens budskab

finde fællesskaber omkring de opgaver der

at arbejde i ti forskellige baner som

mener at det er god socialpolitik at hjælpe de mennesker der har behov

skal hjælpe for os er målet ikke at folk skal være

alt for mange situationer

der skal vi hjælpe vedkommende med at han eller hun ikke har et hjem hvis en sindslidende har et stofmisbrug er den bedste socialpolitik ikke at hæve kontanthjælpen men at hjælpe

er nødt til at hjælpe med udgangspunkt i menneskers behov

er ramt af skrappe regler det er ikke en dans på roser at være en familie på kontanthjælp det ved jeg udmærket godt men man får dog et beløb man kan leve af og jeg tror at den største tjeneste vi kan gøre de børn

rockwool fonden og andre og

skabt arbejdspladser og det gør at der bliver plads til de her mennesker på arbejdsmarkedet

højere ydelser men en virksom og god social indsats som kan bidrage til at bringe familier ud af en trængt situation og tættere på de mange fællesskaber vi har og jeg håber

set også at vi er enige om på tværs af partiskel at vi skal skabe og udbrede virksomme

og at vi har et ansvar for at søge den vej der klæder flest muligt på til at tage vare på eget liv og ens nærmeste

enten har en psykisk lidelse eller har et misbrug og

begge dele er det så en helhedsorienteret social indsats der hjælper dem bedst muligt

penge der skal til det er det spørgsmål som jeg

af herre orla østerby

koordineret indsats som gør at

andet kan rykke mennesker ud af hjemløsheden

faktisk se ud af den analyse som ministeriet offentliggjorde her mellem jul og nytår

efter kontanthjælpsreformen

fjorten det vil sige efter at ydelsen

nogle som godt kan flytte sig det vil jeg bare spagfærdigt nævne fordi det også har betydning for debatten men jeg vil sige tak for en god

ministeren

i fællesskab skal løse det er derfor jeg ærgrer mig lidt over at debatten

og i meget mindre grad har taget karakter af

de sociale løsninger som er med til at hjælpe de her familier til en bedre vej

vil bære over med at jeg ikke lancerer det her men det kommer og det bliver adresseret i det udspil

under radaren kunne ministeren

den grænse der gør det muligt for os tydeligt at se på vores radar

sådan en fattigdomsgrænse

nogle helhedsorienterede løsninger som er vidensbaserede og som virker sådan

det rigtige vi gør første gang

som alene hviler på økonomiske forudsætninger og som ikke tager de problemstillinger ind som de her borgere kæmper med uanset om det så er psykiske lidelser om det er misbrug

som er det der gør at

eller længere væk fra arbejdsfællesskabet så det er de sociale problemer vi skal have løst

ministeren ikke godt se at den har sin funktion og giver os nogle vigtige indikatorer

sikre den gode idé og sikre et overskud på sigt

økonomi og baserer sig

hvor i kontanthjælpsreformen gør man alle de der ting for at løse sociale problemer som ministeren står og insisterer på at vi skal tale om men

arbejde i føtex som kasseassistent og så få mindre udbetalt

det skal kunne betale sig at arbejde at

iværksætte kontanthjælpsreformen sammen med den daværende s r sf regering

at den er tilstrækkelig stor til at gevinsten gør at man kan se

det når det handler om at få folk i arbejde med regeringens økonomiske incitamenter

tale om økonomi men det ministeren

i fællesskaber og jeg anerkender ikke at økonomi er det eneste kriterium der bliver diskuteret

af den her debats vedkommende har det alene handlet om økonomi og så er det bare jeg siger at der er det dæleme også vigtigt at vi får diskuteret de sociale indsatser som lige præcis skal være med til at bringe mennesker tættere

hvor stor en pris man er villig til at betale

justerer reglerne for nogle erhvervsmæssige investeringer det er jo sådan i dag at

for eksempel i bygninger i udlandet eller i solceller igennem et kommanditselskab det man kalder ti mandsselskaber

topskatten og det gør jo at de her selskabskonstruktioner

grad kan bruges til skattespekulation hvilket man så med

her lovforslag prøver på at

har vi jo ikke noget imod at folk køber solceller sammen i selskaber eller at man køber bygninger eller andre ting men det skal selvfølgelig være fordi man kan se en forretningsmodel som er

spekulere blandt andet i topskatten så derfor bliver det sådan med det her lovforslag at man fremover kan

i senere overskud

ganske fornuftigt så på den måde kan man stadig væk opretholde de selskaber hvis man kan se en fornuftig forretning i

skal også siges at de selskaber som

svaret at han vil komme med en række ændringsforslag til til andenbehandlingen som

tage hånd om en del af de kritikpunkter der har været

altid at gå med på det hele

annonceret så dem vil vi også se ganske positivt på

er det i dag muligt at fratrække underskud fra en personligt drevet virksomhed fra anden indkomst som for eksempel lønindkomst eller overskud i en anden virksomhed og det gælder også for de såkaldte ti mandsprojekter hvor ti deltagere gå sammen om en investering i for eksempel solcelleparker vindmøller eller ejendomme i udlandet og deltagerne hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og deltager ikke nødvendigvis i virksomhedens drift i væsentligt omfang vi ønsker at kildeartsbegrænse underskuddet af disse

ti mandsprojekter den nuværende ordning er asymmetrisk da man kan

fratrække hele underskuddet i anden dansk indkomst men beskatningen af fremtidige afkast skal danmark dele med det land hvor investeringen er foretaget kildeartsbegrænsningen

investering ikke længere kan anvendes til at fratrække skatten af anden indkomst men man kan

for at investere og det er vigtigt at erhvervslivet fortsat har mulighed for det men de regler vi har i dag bliver udnyttet til skattetænkning og det er hverken ret eller rimeligt og derfor skal danske skatteydere ikke være med til at betale for andres investeringer i solcelleparker eller ejendomme i udlandet og med dette lovforslag vil beslutningen om at investere i ti mandsprojekter ikke længere være skattemotiveret i samme omfang som det har været tilfældet efter de nuværende regler fordi

er på tre milliard det er penge som forbrugerne

en aftale som samtidig giver en mere

vores omstilling af samfundet til et grønt samfund et samfund som går væk fra den sorte energi og over til den grønne energi derfor kunne enhedslisten ikke være med i den aftale det ændrer dog ikke ved

en lukning

er fornuftigt og vi kan derfor støtte lovforslaget vi har

lovforslaget eventuelt kan få nogle utilsigtede konsekvenser

vi stille nogle spørgsmål til men men grundlæggende

hvis det er tilfældet

er det nødvendigt at finde finansiering til den afskaffelse af pso afgiften som et bredt flertal

det her lovforslag medfører som andre også har påpeget at der indføres kildeartsbegrænsning af underskud for investeringer i ti mandsprojekter det er typisk

i dag kan man som sagt fratrække underskud fra sådanne projekter i lønindkomsten og i fremtiden vil man

fremføre underskuddet og fradrage det i et eventuelt senere

proklameret at han vil komme med et ændringsforslag til lovforslaget således at en anpartshaver som ønsker at sælge

mandsprojekt kan sælge den til de øvrige

det er landet et fornuftigt sted og derfor støtter vi naturligvis

kommer til at hæmme noget iværksætteri eller om der er nogen af de

grønne intentioner der kommer til at

lide under det her fordi man eksempelvis sætter en stopper for nogle solcelleinvesteringer det virker dog som om der er blevet tænkt godt og grundigt over det og at det er de rigtige man rammer

nogle hvor det ikke er nødvendigt der bliver nævnt at

med en x årig plan for hvornår de her restriktioner skal virke fra

langsigtede investeringer i de ting vi gerne

ikke bliver ramt altså at vi giver lov til er en økonomisk fordel

har været indtil nu på nogle langsigtede investeringer hvor der ikke er skattespekulation i

efter at vi er kommet os over at det er en del af afskaffelsen af psoen vi taler om for det

en hård nød at knække

og selvfølgelig også sikre om end ikke i forbindelse med dette lovforslag at der fortsat vil være plads til en bæredygtig udbygning udbygning

flertal i folketinget der indgik en efter herre rune lunds opfattelse historisk

så langt er jeg enig med med herre rune lund jeg er ikke enig i at det så er en situation hvor det bare er

ved den historiske aftale og der er også medfinansiering

aftalen vil styrke konkurrenceevnen og fastholde danske arbejdspladser ikke mindst inden for industri

ganske mange tusinde helt almindelige danskere der arbejder inden for industri

og produktionsområdet

er aftaleparterne enige om nødvendigheden af en fortsat grøn omstilling og med aftalen

fælles opgave med at sikre en holdbar finansiering af den grønne omstilling over finansloven og denne finansiering

står i aftalen blandt andet ske ved en justering af de eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer og det her lovforslag udmønter så den del af aftalen

er formålet med lovforslaget at dæmme op for asymmetrisk

skæv beskatning af fysiske personers investeringer i de såkaldte ti mandsprojekter

i solcelleparker vindmøller og ejendomme

i realiteten er skattemotiverede projekter ti mandsprojekterne

de første års underskud fradrages med fuld skatteværdi i anden personlig indkomst som for eksempel løn og det

at nedbringe ens betaling af topskat

den skattemotiverede fordel der ligger i at investere i projekterne til kommende års topskattebetaling og på den

beliggende i udlandet vil de første års afskrivninger og underskud fuldt ud kunne fradrages i anpartshavernes øvrige danske indkomst

beskatningsretten med den udenlandske stat sådanne ti mandsprojekter indebærer ofte et ikke uvæsentligt mindreprovenu for den danske statskasse jeg vil godt understrege at lovforslaget overordnet set svarer til det anpartsindgreb som folketinget vedtog i nitten ni og firs det

år siden der er dog en væsentlig forskel nemlig at indkomsten for ti mandsprojekterne fortsat beskattes som personlig indkomst og

ikke kapitalindkomst og det er vigtigt at de her investeringer fortsat beskattes som personlig indkomst

derudover er det ikke hensigten

indgreb skal være væsentlig anderledes end det der blev indført ved anpartsindgrebet i

vil nemlig lette forståelsen af reglerne idet meget af den eksisterende praksis på området mere eller mindre kan lægges til grund men som flere ordførere var inde på blandt

har lovforslaget givet anledning til kritik

at socialdemokratiets ordfører var inde på det specielt fra de virksomheder der i dag lever af at udbyde anpartsprojekter i ti mandsprojekter

set godt forstå at at de fremfører en kritik hertil vil jeg bare bemærke at det jo fortsat kan være attraktivt at investere i anpartsprojekter såfremt projektet i sig selv er rentabelt og økonomisk sundt

årsagen til at man investerer hvorimod investeringen ikke bør foretages for at opnå en skattefordel som reelt betales af alle andre det er som sådan ikke rimeligt der er heller ikke tale om at anpartshaverne

således at underskud fra et anpartsprojekt alene kan modregnes i senere års indkomst fra samme projekt

efter min opfattelse rimeligt og fornuftigt med indgrebet er det sigtet at der fremover ikke er de samme skattemæssige motiver bag ved investeringen i ti mandsprojekter men at det fortsat godt kan betale sig at investere i projekter med en god driftsøkonomi

har der som sagt været kritik af overgangsreglerne som en del har fundet for stramme den kritik

jeg som skatteminister valgt

en række af høringsparterne også

jeg har givet her i salen i dag og

vi åbner op for at der kan ske salg af såkaldte brugte anparter når de anparter sælges inden for

det vil sige at hvis en deltager ikke kan betale sin

anparten sælges til de andre deltagere der

er tilbage uden at de her anparter omfattes af nye regler jeg synes egentlig at det er et meget godt

imødekommet hundrede procent men vi har fundet en løsning som jeg tror

der nu har investeret i et ks projekt i forventning om at reglerne

fastholde at der generelt ikke kan åbnes op for at brugte anparter ikke omfattes af de nye regler såfremt de sælges til en uden for anpartshaverkredsen eller at de eksisterende projekter kan foretage nye investeringer

sit indhold jeg er desuden også faldet over en enkelt artikel

skrev at lovforslaget også påvirker muligheden for at investeringer i ti mandsprojekter kan indgå i virksomhedsordningen